ret uskyldigt og det kan lyde ret teknisk

jo altså lige præcis i de detaljer

og de detaljer synes jeg faktisk har været ret svære sådan for alvor at få boret ud hvad konsekvensen af det egentlig vil være vi er ret bekymrede for det her forslag og det

vi har det formål med forskningen dels at der er meget fri forskning dels at

har været af fuldstændig afgørende karakter for kvaliteten af den samtale vi

vi skal gøre i forhold til samfundets mest udsatte borgere så det

noget der ligger os rigtig meget på sinde den her den her sammenhæng kan jo så vise sig at være uskyldig

men min udfordring er egentlig at vi sidder med en regering som jo på alle måder har forsøgt at lukke øjnene

de konsekvenser der er af den politik som regeringen fører så undskyld mig hvis vi er en lille smule skeptiske over for dem der er afsender af præcis det

fået afskaffet fattigdomsgrænsen og fattigdomsredegørelsen det er to redskaber som efter vores mening i socialdemokratiet er fuldstændig afgørende for ikke bare at kunne afdække hvor stort problemet er

i vores samfund er vigtigst at vi sætter ind

på den måde kommer man jo til at fægte i blinde fordi vi ikke har

selvfølgelig vores skepsis over for hvad det egentlig er hensigten med at slå de her to forskningsinstitutioner sammen og hvis hensigten er at man skal gøres endnu mere blind og døv for de sociale konsekvenser af den politik der bliver ført

ikke indstillet på at støtte forslaget omvendt kan vi godt se noget ræson i at slå dem sammen

sammenlægningen af sfi og kora vil føre til mindre viden og mindre mulighed for at følge udviklingen for de særlige grupper

hvilke effekter og konsekvenser forskellige rammer og strukturer har for vores samfund

vi har så også noteret os at en lang række aktører og organisationer

har givet udtryk for at lovforslaget betyder nedprioritering af den egentlige socialforskning og et nyt forskningscenter som i mindre grad

jo ret bekymrende hvis det er sådan at organisationerne har ret i at vi får et forskningscenter der er

afhængigt af politiske dagsordener altså

det vil selvfølgelig være noget af det som vi vi gerne vil have boret ud vi har noteret os at der er lavet nogle forandringer oven på høringsprocessen det er vi rigtig glade for og det mener vi faktisk trækker i den rigtige retning hvis ikke de forandringer havde været der ville jeg på socialdemokratiets vegne

flere af høringssvarene blandt andet rådet for socialt udsatte og dansk socialrådgiverforening har påpeget en bekymring

særlig for genstandsfeltet på socialområdet og for at den egentlige forskning

de mener at sammenlægningen på den måde som lovforslaget er udformet vil medføre en mindre egentlig socialforskning i udsatte grupper og mere fokus på anvendelsesorienterede analyser som i dag er koras kerneopgave

kan så konstatere at ministeriet på en eller anden måde

og har ændret i det oprindelige lovforslag og det er vi rigtig glade for det er den rigtige vej

at man har præciseret at der skal være tale

at fremme kvalitetsudviklingen bedre ressourceanvendelse styring i

at belyse sociale forhold herunder arbejdsmæssige økonomiske og familiemæssige forhold samt andre nationale og internationale samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår vi mener

at både det ene og den andet formål har sin berettigelse så når vi er glade for den her præcisering

på bekostning af koras formål

mere viden om det her end mindre vi har stadig væk et problem med hvordan bestyrelsen

man er kommet rigtig langt men jeg håber at ministeren vil være indstillet på at vi får lagt det her i en lidt bredere ramme

man ikke bare går efter det smallest tænkelige flertal på det her men at vi forsøger at tale os frem til en løsning

er det nationale forskningscenter for velfærd

det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning det hedder det faktisk det

godt vi har forkortet dem det er en aftale som udspringer af finanslovsaftalen

den forudsætning at der ikke sker indholdsmæssige ændringer

en administrativ effektivisering ved sammenlægningen

man kan simpelt hen spare nogle penge ved at gøre de her ting

en anseelig sum som man så kan bruge til nogle andre gode ting i danmark

blandt andet kvalitetssikringen

især adgang til data men

disse forhold er vi forvisset om at der tages hånd om vi vil dog i forbindelse med udvalgsbehandlingen

ministeren om at beskrive lidt mere udførligt

hvis ministeren allerede kan komme ind på det i dag vil det selvfølgelig være fint men det vil ske under udvalgsbehandlingen

på på det grundlag vil dansk folkeparti kunne støtte

støtter det her lovforslag det gør vi fordi vi mener at

vil være med til at kunne styrke forsknings og analysearbejdet

samler ressourcerne under samme tag

sidste ende kan komme både

den kritik der har har været af forslaget

bliver svækket i venstres optik er forslaget nemlig ikke en spareøvelse

et spørgsmål om at samle ekspertisen og de her fælles ressourcer

hverken komme til at svække forskningen på socialområdet eller de andre velfærdsområder som centeret jo

ved fusionen det koster jo penge når offentlige institutioner skal omlægges der er kontorer der skal flyttes rundt og

det der har været formålet fordi man faktisk

tror på at ved at de to

betyder en neddrosling af forskningen

at det her vil betyde at der er nogle konkrete besparelser på forskningen der

hen bliver mindre i nogle år mens man har udgifter til omlægning hvis det ikke var pengene man gik efter først og fremmest

må det da bekymre venstres ordfører rigtig rigtig meget at vi får dårligere forskning

stadig væk kender som socialforskningsinstituttet og kora som er det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning til gengæld opnår man en besparelse

tættere sammen kan helt sikkert fremme noget meget godt skabe nogle nye ideer og nogle nye dynamikker hvis man skal bruge sådan

nogle gange undgå noget dobbeltarbejde der

helt sikkert et sammenfald og et potentiale i at sikre et bedre samarbejde imellem de to områder

nogle bekymringer helt overordnet skal vi huske at selv om

sfi og kora ikke med det samme selv om de begge

beskæftiger sig med velfærdsområdet

bredt set det er ikke det samme at beskæftige sig med offentlig styring og ressourceanvendelse og kvalitetsudvikling som det er at forske i og undersøge sociale forhold

som det er at undersøge for eksempel årsagerne til at mennesker lever på gaden

udgangspunkt forholdsvis skeptiske

i en tid hvor socialpolitik i højere grad er blevet beskæftigelsespolitik

meget mindre om den enkeltes behov og potentiale og evner og meget mere om

bekymrede for at det her vil resultere i at den egentlige sociale forskning

socialområdet som sådan ikke længere have sit eget forskningsinstitut som man har haft tidligere det vil blive flyttet fra socialministeriet over til økonomi

af gode grund et helt andet

hvad det vil betyde om fem eller ti år for den sociale forskning mere specifikt

stille spørgsmål til og som vi synes er meget afgørende for om vi i sidste ende

vil den bestyrelsesmodel man har i kora i dag blive overført til den her nye enhed det betyder at man afskaffer den der fuldstændige uafhængighed som

vil rose regeringen for at man har lyttet til høringssvarene og rettet til så der er kommet flere medlemmer ind fra det frie forskningsråd

et mindretal af de uafhængige

en klassisk bestyrelsesmodel vil jeg sige

har set resulterer i at i meget afgørende principielle spørgsmål

trumfer det der snævre flertal

det faglige mindretal for det andet

bekymrede for finansieringen og omlægningen

stille nogle spørgsmål

i det nationale forsknings og analysecenter for velfærd som det hedder

det ganske god mening at samle disse kræfter i et fagligt uafhængigt fælles forsknings og analysecenter som kan bidrage til udviklingen af velfærdspolitikken og derigennem fremme kvalitetsudviklingen

højere kvalitet efter min opfattelse

end et par dage siden at statsrevisorerne kritiserede børne og socialministeriet

kunne præstere nogle relevante effektanalyser vi bruger milliarder af kroner på det sociale område uden reelt at vide om der er

tror på at en samlet forskning på området kunne hjælpe med vi er i hvert fald ikke gode nok til det i dag som det allerede er

for at få et bedre fagligt miljø i øvrigt akkurat ligesom vi har gjort med universiteterne igennem rigtig mange år vi har samlet faglige miljøer for at få mere forskning for pengene at vi så også kan spare lidt administration

husleje og ledelse gør jo ikke sagen dårligere

i min verden er det en spareøvelse

de to forskellige institutters arbejde

vi er glade for at mere erfarne ordførere end jeg også synes at det her er en ganske kompleks sag vi har brugt

med vores forskningsordfører vi er ikke klar til at stemme for sammenlægningen

for om sammenlægningen kommer til at gå ud over

i virkeligheden er ved at miste sit eget

handler konkret om at det nye forskningsinstitut ikke længere vil være underlagt sektorlovgivningen som

at sektorlovgivningen giver større mulighed for at forske

det er ikke fordi vi ikke mener der er brug for masser af praksisnær forskning det er ikke fordi vi ikke er tilhængere af at skabe direkte anvendelig viden

men for os er den frie grundforskning en måde kan sætte det lange lys

om ti år

at forske i den konkrete virkelighed ja

det betyder at forskere skal have friheden og muligheden

at forfølge en undren der måske kan løfte sløret for verden af i morgen

og kvalificeres og blive til virkelighed det er utrolig vigtigt for os i alternativet

modet til at forestille os en radikalt anderledes fremtid hvor menneskers liv og trivsel prioriteres højere

er tilfældet i dag vi kalder det samfundets sociale bundlinje derfor kan vi ikke stemme ja til det her forslag før vi

fri grundforskning på det sociale område også selv om vi anerkender at der er et overlap mellem de to institutter

tænker egentlig at et af vores spørgsmål kunne være

til ministeren vi vil arbejde videre med at bore i om det her forslag opfylder intentionen der er nemlig at kvaliteten af forskningen

stiller sig meget skeptiske og kritiske over for

det har vi brug for at få afklaret

også justeret før vi kan støtte den her

gennem forskning på internationalt højt niveau skal skabe ny samfundsrelevant viden inden for

arbejdsområde og bidrage til udredning evaluering systematisk

dataindsamling formidling og rådgivning der kan bygge på ny forskningsbaseret viden om samfundet fra såvel dansk som international forskning må jeg sige at det der nu ligger i formålet

velfærdspolitikken og fremme kvalitetsudviklingen bedre ressourceanvendelse effektivitet og økonomistyring

sfis opgaver i meget høj grad i den

er lavet og det er vi meget bekymrede over

og i det hele taget sikrer den fortsatte fri forskningsbaserede

kun dokumentation og effekt af de iværksatte politiske initiativer altså det der er bestilt af kommuner og regioner men også den frie forskningsbaserede aktivitet som regeringen nu vil droppe det

få nogle ret fatale konsekvenser

ligger til grund for informerede beslutninger må aldrig kunne anklages for at være styret politisk vores forskere og institutioner skal

at den viden man har er til at sige magten imod når der er brug for det

af grundene til at vi er stærkt skeptiske over for særlig den del af det og det er langt mere alvorligt end en teknisk institutionssammenlægning som jo ellers også på mange områder synes vi kan give rigtig god mening

nu kan være der kan være

at forske inden for forebyggelse af marginalisering af børn og udsatte

at man er ved at hælde socialforskningen ud med badevandet

at ministeren har lagt op til ændringer

må jeg sige ja det er fuldstændig rigtigt det er alt for uklart og det skal i meget højere grad skrives ind end det er i dag

også lægger vægt på at det kan give god mening at lave et fagligt fællesskab og udvikle

de to institutioner det er så igen der vi siger at vi har brug for at få en

balance så det ikke er sfi der bare bliver til kora men

skal smelte sammen det skal ske på et andet grundlag end det vi ser beskrevet her så

kan ligne et effektiviseringscenter

ud med badevandet derfor ser vi meget frem til

indtil da stiller vi os afventende over for

og anvendelsesorienteret forskning og ja gerne en praksisforskning som sker sammen med de praktikere som faktisk skal udvikle området vi vil også gerne have forskning af høj kvalitet og med et internationalt udsyn men vi vil også gerne have forskning der er uafhængig og uvildig og det er noget af det vi lægger vægt på og derfor også

styrkelsen af forskningen egentlig ligger og vi kan være bekymrede for at der sker en risiko for en nedprioritering af den frie forskning på det sociale område som er så vigtig ikke bare for vidensgrundlaget her og nu men også for den langsigtede udvikling af det sociale område i det hele taget er grundforskningen nærmest skrevet ud af den nye forskningsinstitution idet der står at forskning der kun er motiveret af ny erkendelse kun vil blive udført hvis det har en konkret

der vil jeg bare sige at noget af det der er kvaliteten ved den frie forskning jo præcis også som den radikale ordfører sagde er

at den skaber viden som vi ikke troede vi havde brug for rigtig meget samfundsudvikling

skabt af at nogle har produceret viden vi ikke vidste vi havde brug for

indsatsen på det sociale område lige nu og her men det forhindrer

måske også en udvikling af det sociale område på sigt vi synes der er lige lovlig meget fokus på at forskningen skal have som formål at forbedre effektivitet ressourceanvendelse og styring og der er det man må stille sig selv

eller er det en forskningsinstitution man vil have

det er for mig at se to forskellige ting det er to ting der hænger rigtig godt sammen men det er er to forskellige ting og det skal også være sådan

blevet nævnt af flere at forskning ikke bare skal være politisk bestilt arbejde vi vil have mindre politisk styret forskning

det skal være placeret og der tænker jeg om ikke også vi kan drøfte i udvalgsbehandlingen

om det er muligt at begge dele kommer til at høre under sektorforskningsinstitutionen

skeptiske over for lovforslaget men vi vil gerne gå konstruktivt ind i udvalgsarbejdet for at se om vi kan få ændret noget af det der bekymrer os en eventuel fusion skulle jo gerne give

der er sammenfald i aktivitetsområderne og ekspertisen hos sfi og kora og

planlægge og koordinere den samlede indsats inden for velfærdsområderne

sammenlægge dem i et forsknings og analysecenter

at lave det nationale forsknings og analysecenter for velfærd

bogstaverne kan overraske nogle ved at stå for det nationale forskningscenter for velfærd og kora

svært at finde hele logikken i at det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning skulle gemme sig bag

følger jo en aftale som den tidligere venstreregering lavede med sine tre daværende støttepartier dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti så har

og så videre det har

vi prøvet at svare på i forbindelse med høringssvarene jeg synes at vi har lyttet meget til de høringssvar der

flere der har kvitteret for vi har set på det i

bestyrelsens sammensætning vi har set på det i forhold til

på det i forhold til beskrivelsen af

for et anvendelsesområde der er det er jo lavet for at betrygge alligevel er der en lang række spørgsmål som jeg gerne vil gå mere konkret og

til værks i forhold til den første ordfører der var

der vil jeg starte med at sige at jeg er glad for at socialdemokratiet allerede efter høringssvarene

det gør jo i hvert fald at der kan være en forhåbning om et lidt bredere flertal end der

på det nye center og der er det bare utrolig vigtigt for mig at understrege som jeg også har

flere udvalgsspørgsmål at al

vil kunne foretages af det nye center der er intet man gør

det er også sådan at

i forhold til lovforslagets § en nummer otte har præciseret at centerets muligheder for at udføre forskning fremstår mere klare herunder vægtningen mellem anvendelsesorienteret praksisnær forskning og mere grundlæggende forskning det er endvidere præciseret

niveau

anvendelsesorienterede forskning og den øvrige mere frie forskning

og sfs ordfører var inde på det der var flere der var inde på det her der er det jo bare vigtigt at understrege at

andel der er anvendelsesorienteret og så er der også anden forskning ved siden af

lovforslag så var det herre alex ahrendtsen fra dansk folkeparti jeg kvitterer for den positive tilgang til lovforslaget

spørgsmål der var til sidst i ordførertalen vedrørende adgang til forskellige former for data det er en sag jeg selv er opmærksom på og

ordføreren og dansk folkeparti om det

vi kan løse det i det konkrete lovforslag her men det kan være at vi så kan lave et andet lovforslag og løse den problematik

det var fru pernille skipper og

lige var den pågældende ordfører der nævnte det her med hvilket ministerium det skulle ligge under i forhold til sfi og kora

jeg bare sige at en del af de spørgsmål der blev stillet i ordførertalen har jeg allerede besvaret i spørgsmål s fem hundrede og seks og tredive

samme parti

æret kollega nemlig fru

jeg håber sådan set at de svar

at vi spilder nogle penge på at have dobbeltadministrationer og vi kan få den samme forskning administration

frigøres der nogle penge som vi kan bruge til andre gode formål så er det jo sådan set

gøre det på en måde der betrygger i forhold til det oprindelige forslag når jeg hører nogle af bekymringerne

af de bekymringer der også var før vi ændrede forslaget

vente med at give indrømmelserne til efter førstebehandlingen så kunne det måske være at det havde været betryggende på bedre tidspunkt det skal

men jeg er åben over for yderligere spørgsmål og dialog

hvis der er folk der har gode pointer

og tak for det vi har drøftet det ganske nøje og når

at den frie grundforskning får samme vilkår det er

maier har stillet netop understreget at den forskning der foregår i sfi i dag og som ikke er den anvendelsesorienterede forskning

den den frie grundforskning på socialområdet så det er nogle lidt generelle vendinger ministeren har

ønsker enhedslisten at give borgerne i et skoledistrikt mulighed for at være med til at beslutte om deres lokale folkeskole skal lukkes dette skal ske ved en lokal afstemning blandt beboerne i skoledistriktet lad mig starte med at sige at regeringen ikke kan støtte forslaget når man som forældre vælger at sætte sit barn i den lokale folkeskole sker det på baggrund af mange forskellige overvejelser det kan for eksempel være fordi man selv engang har gået på skolen det kan være fordi kammeraterne fra børnehaven også skal starte der eller det kan være fordi det er trygt og praktisk at gå på den lokale skole hvor alle klassekammeraterne bor lige i nærheden og man har en oplevelse af

en god og velfungerende skole hver gang en skole lukker

har det store konsekvenser for både forældre og elever det skaber usikkerhed og utryghed for hvad er alternativet hvad skal der ske med mit barns skolegang nu som enhedslisten anfører i forslaget kan det også have betydning for lokalsamfundet hvis en skole bliver lukket folk bliver oprørte som man vil gøre når der sker forandringer i ens nære miljø som man ikke selv er herre over der er mange følelser på spil når en skole lukker

netop derfor tror jeg ikke at man vil opleve mange borgere stemme for at deres lokale skole skal lukke uanset om der kan ligge tunge overvejelser bag sådan en beslutning i danmark er det sådan at det er kommunalbestyrelsen der har ansvaret for driften af skolerne i kommunen og det er kommunalbestyrelsen der har ansvaret for at der er en god og sammenhængende skolestruktur i deres kommune der er mange hensyn og mange elementer der spiller ind når kommunalbestyrelsen skal træffe den vigtige og alvorlige beslutning det er at lukke en skole det kan for eksempel være de lokale ønsker prioriteringer og behov i forhold til skolevæsenet herunder blandt andet pædagogiske og faglige hensyn det kan være udviklingen i børnetallet i kommunen livet i lokalsamfundet og ikke mindst balance i den kommunale økonomi

det er vigtigt at sige at kommunerne naturligvis altid skal være opmærksomme på efterspørgslen i lokalområdet inden man beslutter at nedlægge en skole går det markant ud over sammenhængskraften i lokalsamfundet hvis skolen lukker er der for mange der vil få

meget langt transporttid og går det ud over børnenes muligheder for at nå til sport eller andre fritidsinteresser

når man står som

er det også en vigtig faktor at man ved at der er en skole i nærheden og at denne vil være

frem alt dette er et vigtigt kommunalt ansvar og lokalpolitikere er jo altså også meget optaget af deres lokalområde og går ikke med skyklapper de skal lytte til borgerne og deres ønsker der er i øvrigt også allerede regler som pålægger kommunalbestyrelserne at inddrage borgerne i forbindelse med beslutninger om nedlæggelse af en folkeskole dem bør man bruge godt desuden er der intet i folkeskoleloven der forhindrer kommunalbestyrelserne i den enkelte kommune i at lade borgerne i et skoledistrikt stemme ved en lokal vejledende afstemning inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at nedlægge skolen kommunalbestyrelserne har det samlede overblik over de lokale ønsker prioriteringer

som det kan være relevant at inddrage når kommunen skal tilrettelægge en hensigtsmæssige skolestruktur der har tidligere være regler om en folkeafstemning ved skolelukninger men de blev afskaffet i slutningen af nitten firserne for at give kommunerne større frihed til en fleksibel styring af udgifterne i overensstemmelse med de lokale forhold derfor mener regeringen at det fortsat skal være kommunalbestyrelsen der træffer den endelige beslutning om at nedlægge en skole hvis en kommunalbestyrelse vil nedlægge en folkeskole skal forslaget sendes i offentlig høring og skolebestyrelserne på de berørte skoler skal samtidig høres det er en god ordning som i langt de fleste tilfælde vil sikre den bedste beslutning i lokalområderne for uanset hvad

en skolelukning altid sende chokbølger igennem et lokalsamfund og netop derfor skal en lukning ikke besluttes ud fra følelser men ud fra sund fornuft og tungtvejende begrundelser som for eksempel økonomi og et samlet blik på hvad eleverne i kommunen har behov for og hvad forældrene ønsker jeg vil gerne sige tak til enhedslisten for beslutningsforslaget som kan give anledning til en god debat om det lokale selvstyre og lokalt demokrati

er ministeren ikke enig i at det faktisk har en stærk selvforstærkende virkning

bevægelse der er væk fra de mindre lokalsamfund

til hele vores landdistriktspolitik

at gøre noget nyt for at fastholde den lokale

derfor er det også min forventning at kommunalbestyrelserne tager det grundigt med i deres overvejelser når de beslutter

skolen er et af de elementer der får lokalsamfundet til

fungere men som jeg sagde i min tale

der kan jo være tilfælde hvor der ikke er et elevgrundlag

fortsætte en skole og der må en

for offentlige midler kan fortsætte skolen bare den er privat men hvis et flertal af alle de vælgere der bor i et givent skoledistrikt mener at man skal føre folkeskolen videre

ikke en underlig modsætning mellem de fås mulighed for at bevare en skole

man kan se rundtomkring i landet derfor er det jo også rigtig vigtigt når kommunerne skal træffe beslutninger om skolestruktur at de vurderer hvorvidt der stadig væk er et elevgrundlag og tager det med

ved en lokal afstemning blandt beboerne i et skoledistrikt i dag er det jo sådan at det

kommunalbestyrelsen der træffer beslutningen om om man skal nedlægge en skole som enhedslisten skriver

derfor har stor sympati for at enhedslisten vil bevare folkeskolerne rundtomkring i landet så vi har et fintmasket net af folkeskoler i hele landet så det kan være det naturlige første valg for forældrene og det er også vigtigt for os i socialdemokratiet at vi har folkeskoler i alle nærområder

er lagt op til her er at hvis der er halvtreds procent af vælgerne i et skoledistrikt som begærer en folkeafstemning

man få det og der skal være en tres procentsflertalsbeslutning

at bevare en folkeskole

kommunalbestyrelsen som har har beslutningsretten til at nedlægge en folkeskole s er glad for det kommunale selvstyre og mener derfor

have beføjelsen til at opretholde eller nedlægge en skole og med de bemærkninger

før nitten otte og firs i et skoledistrikt

udskrive en lokal folkeafstemning om

vi er også forholdsvis positive over for forslaget dansk folkepartis

folkeafstemningsprincippet har vi forsøgt at få gennemført på alle områder så som udgangspunkt er vi positive

beslutningsforslaget er man også åben over for

gå ind ind i en forhandling

en beretning hvor vi kan skrive os ud af tingene

i kødet man er åben og jeg kan se at ordføreren nikker jeg har været

tre måneder på uddannelsesorlov

og det foregår jo på alle niveauer på kommuneniveau på kantonalt niveau

det har bevirket at der for eksempel er meget lidt politikerlede i schweiz og borgerne er

om skolelukninger måske skyldes det at der er mange kommuner i schweiz

hundrede kommuner i et land med otte

så der giver det jo ikke nogen mening at have et skoledistrikt det kan selvfølgelig være en af forklaringerne en anden forklaring kan også være at man ser

skolerne så hører under den enhed og hvor det så ikke giver mening at man har lokale distriktsfolkeafstemninger men det er jo sådan noget vi kan få afklaret i forbindelse med med udvalgsbehandlingen af forslaget jeg læser også beslutningsforslaget lidt som en bekymring for

som udgangspunkt er dansk folkeparti både glade for frie skoler

folkeskoler men det kan vi selvfølgelig også få afklaret

det sidste jeg vil henlede opmærksomheden på

dansk folkeparti fremsætte et beslutningsforslag om bindende kommunale folkeafstemninger

forslaget her egentlig går ud på det er jo et lokalt vælgerinitiativ i et lille distrikt vi vil egentlig give borgerne mulighed for det på kommunalt niveau

der kan vi jo snakke sammen om

det ikke også var en mulighed i stedet for en særskilt beslutning om lokale distriktsfolkeafstemninger måske at udvide det til bindende kommunale folkeafstemninger sådan som

det bliver fald fremsat i næste uge men det kan enhedslistens ordfører jo lige gå

at svare på det her og nu men som udgangspunkt er dansk folkeparti i hvert fald meget positive over for at inddrage borgerne noget mere om det lige præcis skal være sådan som

det står ordret i beslutningsforslaget kan

i en nærmere samtale med enhedslisten i udvalgsbehandlingen og så må vi se hvor langt vi kan nå

diskussionen om bindende kommunale folkeafstemninger som

men tak for forslaget jeg har lært noget og det var meget spændende at læse

med skolenedlæggelser lad

har en folkeskole i verdensklasse som jo skal være med til at ruste vores børn og unge mennesker

færdigheder så de kan komme godt igennem livet

forankret og jeg vil også sige

flere skolelukninger i min egen

storkreds og det er på ingen måde rart fordi der jo

eleverne og forældrene og

engageret sig i kampen

lokalsamfundene

når det gælder de enkelte skoler herunder ansvaret for at

glæde og gavn for det samlede fællesskab

at se gør kommunalbestyrelserne rundtomkring i landet

så skal man fare med lempe

på den lokale skole men så sandelig også de borgere der bor i lokalområdet en lukning af en folkeskole kræver netop inddragelse og demokratisk debat og jeg må sige at jeg synes at langt langt de fleste kommuner som jeg kender gør det på en rigtig god

at venstre er imod beslutningsforslaget og så har jeg også lige lovet

det er lige præcis på skoleområdet for de forældre der er i den situation som vi taler om her hvor man lukker en en lokal folkeskole

retskrav på at kunne oprette en fri skole med offentligt tilskud og når det nu er sådan at det kommunale selvstyre allerede er anfægtet hvordan kan det så være at ordføreren mener at en mindre

kan tage et privat initiativ for offentlige midler mens et flertal af den lokale vælgerbefolkning i skoledistriktet

at skabe deres egen frie skole jeg må så stadig væk holde fast i at det er noget af det som som jeg

at starte en ny skole og jeg må sige at jeg ved godt hvad der skal til i

i mål med en sådan opgave det er ikke noget man bare får på plads i løbet af

men jeg synes stadig væk at det er vigtigt at man har den rettighed

som handlede om skoleforholdene i tønder og jeg skal ikke gøre mig til ekspert på skoleforholdene i tønder

er at en række af de skolelukninger der fandt sted

i de lokale børnetal det er logik men til gengæld virkede det også stærkt selvforstærkende

fra de pågældende områder hvis den løsning enhedslisten peger på ikke er den rigtige hvad er så ordførerens bud på

lokalt hele tiden har fokus på

tiltrække nye borgere og for den sags skyld

at sikre at der kommer flere børn til så skolen ikke

og det er jeg meget stor tilhænger af jeg endnu ikke hørt nogen ordfører der var imod at styrke civilsamfundet og jeg tror sådan set heller ikke at der vil dukke nogen op under behandlingen af det her beslutningsforslag

det er jo også sådan at lokale folkeafstemninger kan styrke legitimiteten af politiske beslutninger det har blandt andet herre alex ahrendtsen

ganske rigtigt men man skal også være opmærksom på det som fru anni matthiesen netop har gjort opmærksom på

en tilspidset valgkamp

et lokalsamfund faktisk også er noget der kan skabe rigtig meget splittelse så så

for som handler om legitimitet og et argument som er noget

kraftig tilspidsning af en konflikt kan skabe

men når vi

kan støtte forslaget selv om vi har en positiv holdning til decentralisering så er det fordi det hviler på et meget usundt princip hvis forslaget blev til virkelighed

det blive muligt for borgerne i en kommune at pålægge udgifter uden at der anvises finansiering og det er altså i mine øjne et meget meget farligt princip jeg har den opfattelse at en beslutning om at afholde en udgift skal sammenkædes med anvisning af finansiering og den opfattelse udspringer jo af sådan en hel essentiel definition af hvad politik i det hele taget er for noget politik

er jo at fordele knappe ressourcer på en måde som borgerne oplever som legitim

at borgerne får mulighed for fordele ressourcer uden at tage højde for at de her ressourcer er knappe det er altså et ret farligt skråplan og det er en vej

skal være meget meget varsom med at træde ind på

område i en kommune kan træffe beslutninger der genererer ekstraudgifter for fællesskabet jeg synes det er

en reel problemstilling men men hvorfor

hvis det er sådan at forældre genererer ekstraudgifter for en kommune

det er sådan at ordføreren mener at man skal lukke for den mulighed jeg mener det heller ikke selv men er det ikke den

i forbindelse med et tilsvarende spørgsmål

ved at gennemgå hele den proces hvor man skaber en skole mener jeg simpelt hen er så store at jeg synes at det falder ud til den nuværende ordnings

stor betydning det er min oplevelse

jeg har ikke statistisk belæg for den men det er min oplevelse at når der dannes friskoler

så bliver en vis opdeling af børnene der er stor entusiasme hos nogle forældrene vil gerne betale der er mindre entusiasme hos andre som ikke kan eller ikke vil betale er der ikke den forskel på det at bevare en folkeskole og det at oprette en friskole at ved oprettelsen af friskolen og stadig væk ikke et

skabes der en vis opsplitning af børnene

hvis man bevarer den lokale folkeskole

som blev diskuteret før og jeg kendte den nu afdøde borgmester laurids rudebeck han fandt jo at det var en meget tung beslutning at lukke de her skoler men han sagde at gevinsten havde været en sund økonomi i kommunen

nogle afvejninger man sidder med

styrke lokaldemokratiet og åbne op for en god dynamik mellem

og mere direkte former for demokrati ude i kommunerne en sådan demokratitilgang mener vi kan bidrage til et større civilt medejerskab

forslaget forsøger at imødekomme en problematik omkring lukning af skolerne i dag vælger nogle lokalsamfund at åbne en friskole sammen

det er jo ikke alle der har ressourcerne til at gøre det og i det lys kan der være behov for

en debat i udvalget mener vi om denne problemstilling det er vigtigt at udformningen af forslaget tager højde for forskellige forudsætninger for at organisere sig

lokalsamfundet i alternativet mener vi at tendensen

end kun de lokale skoler og derfor ønsker vi sådan set at forslaget bredes ud til at gælde

lige så vel være børnehaver eller vuggestuer vi snakker om her

demokratisk organisering have gode forudsætninger på alle områder

et faldende børnetal børnetallet er faldet med knap trettentusind

vil bruge hjørring som eksempel jeg er valgt i hjørringkredsen og kender den kommune rigtig godt der er lukket tolv skoler det er vistnok den kommune i landet der har lukket flest skoler de har en borgmester en socialdemokrat og han siger ved alle valg at

kan han nok love at der bliver lukket skoler fordi børnetallet falder så meget han får et kæmpe valg

lilleskoler

vil sige at den måde som borgmesteren og det politiske

er åbenhed om det her det kommer ikke bag på forældrene at der sker skolelukninger i valgkampen til to tusind og femten valget

der lå i kanten af en større kommune i

bare de fik en der kunne diskutere med dem for de var rasende den skole som mødet blev holdt på var en mindre skole i kommunen og de havde først fået meddelelsen om at den skole ville blive lukket dagen efter at fristen for ansøgning om at oprette en ny lilleskole var overskredet det gjorde dem jo endnu mere rasende

et borgermøde med følgende struktur der blev sat caféborde

der stod to kommunalbestyrelsesmedlemmer ved hvert af cafébordene og så måtte borgerne stå

med de lokalpolitikere som de helst ville tale med og det var den debat der så blev dér

er så svært for borgerne og politikerne at komme på talefod med hinanden om sårbare og følsomme ting som skolestrukturen i en kommune

anden vej og jeg er stærk tilhænger af at man inddrager borgerne også i den planlægning kommunalpolitikere må jo sige hvorfor de vælger at gøre som de gør og inddrage borgerne i den diskussion og lade borgerne være med til at give bud på hvad man

i stedet for at lukke skoler eksempelvis men det værste er da at man lader som om

har truffet nogen beslutning og så afslører man det

tidspunkt hvor det er langt henne i et forløb det

ikke man kan være bekendt i et land som danmark og det er jo derfor jeg er lidt fristet af beslutningsforslaget fra enhedslisten jeg er lidt fristet

det men jeg vil godt prøve en anden vej først

at rejse den debat om hvordan man inddrager borgerne i det daglige arbejde i en kommune især når borgerne selv føler at de bliver så stærkt berørt

nødvendigt for dem at træffe så inddragelse af borgerne ja

ikke sikker på at folkeafstemninger er den rigtige model pt men man kan godt have dem som en trussel over for kommunerne

et vigtigt forslag fordi vi står med et reelt problem det ene reelle problem er

det er blevet sværere at købe hus derude

det her er et interessant svar på den anden reelle udfordring er

at der kommer flere privatskoler

den opfattelse at det er ærgerligt når der er færre og færre børn der er en del af vores fælles skolevæsen

i en privat og friskole hvordan løser man

der er så et forslag her om at lave lave lokale folkeafstemninger og som udgangspunkt

jeg sådan set positiv over for lokale folkeafstemninger fordi

medindflydelse men jeg har nogle ting som jeg synes er vigtige at få afklaret og også nogle ting

synes jeg er nødt til at rejse når man har sådan en folkeafstemning om en skolelukning vil det så altid være barnets tarv der er i fokus vil det altid være skolen og skolens ve og vel

jeg har været med til at lukke skoler også skoler hvor der ikke kom nogen andre skoler igen hvor elevtallet var så langt nede at det simpelt hen ikke som byrådsmedlem i min optik kunne forsvares at lade den skole være åben

af forældre der gerne ville have den åben og hvor vi ikke hørte noget fra de andre i lokalområdet men hvis vi havde lavet en folkeafstemning der hvad var den afstemning så endt med havde lokalområdet så ikke sagt ja jo det havde de nok men havde det så været med udgangspunkt i hvad den enkelte elev havde brug for og hvad den enkelte skole havde godt af den bekymring kan jeg godt have fordi jeg er meget optaget af at det altid er eleverne der er i fokus så synes jeg også

bevare det kommunale selvstyre for selvstyrets skyld vi skal gøre det

at vi har lokale byrødder

mig at gå i en dialog med dem men jeg synes at den kattelem der handler om at man så efter et valg vil kunne træffe den samme beslutning hvis der er brug for det er interessant

økonomien i det her

byrådet har besluttet at den her må lukke der er måske så så lavt et elevtal at at skolen er rigtig dyr

sidste ende hvis pengene følger eleven at der er rigtig lidt penge til at lave undervisning for

holde skolen åben hvad er det så for en undervisning eleverne skal modtage indtil et nyt kommende byrådsvalg

er den så så skrabet fordi der ikke er penge nok ude i det lokalområde og der er nogle kommuner der er pressede på det her at vi ikke kan være den undervisning bekendt

er nødt til at overveje ordføreren

forslaget spurgte hvad man kunne gøre ved det her jeg sådan set at vores parti er enig i

kan sikre at folkeskolen generelt får en bedre økonomi

mere lige vilkår mellem privatskoler og folkeskoler

nogle veje man skal arbejde hen imod så alt i alt

nærdemokrati fordi det kan være med til at løse nogle problemer ude i landdistrikterne men jeg har også nogle punkter som jeg synes jeg skal have svar på

borgerne bedre muligheder for at fastholde den

jeg har i de spørgsmål jeg har stillet til nogle af ordførerne

hensyn til børnene og forældrene i lokalsamfundene

muligheden for et fungerende lokalsamfund som jo svækkes voldsomt hvis

børnefamilierne flytter væk og hvis det bliver umuligt at

et forslag om at man per definition ikke kan lukke lokale folkeskoler altså der vil ubestrideligt være faglige og saglige begrundelser i nogle kommuner for at gøre det

udfordres i hvert fald det flertal der måtte ønske at lukke en folkeskole

til argumentationen for at lukke

en formulering af ønske om

transportmuligheder fra det pågældende lokalsamfund og ind til den nærmeste skole

ikke skal få ødelæggende konsekvenser for lokalsamfundet så det her

jeg vil sige at jeg har den fulde forståelse for at forældre i i et lokalsamfund hvor man lukker skolen selv tager

tv udsendelse i tv to her for

utvivlsomt rigtigt fremstillede to forældregrupper der var rigtig begejstrede for at det nu var lykkedes dem at fastholde den lokale skole men det sneg sig alligevel ind i et par bibemærkninger at der også lige var nogle børn som ikke kom med fordi deres forældre ikke ønskede det eller ikke kunne betale for den private skole og dermed får vi

udgangspunkt i særlige værdier og pædagogiske holdninger som forældrene

at friskolen bliver en redningsplanke for de forældre der har råd

nogen redningsplanke for de forældre der ikke har råd

til deres barn i en friskole vi flytter dermed hele udgangspunktet for det at danne friskoler fra at være noget som tager udgangspunkt i holdninger og pædagogik til at være

redningsplanke i en situation hvor kommunen ikke vil betale det det koster at drive skole i lokalsamfundet

det vi foreslår er vist tydeligt nok det er noget som har eksisteret før det glæder mig

et element i vores folkeskolelovgivning der har sikret et lokalt demokrati

indtil nitten otte og firs det har muligvis været bølgerne fra kommunalreformen i nitten halvfjerds som har forskrækket nogle

skal have en ny af den slags og det fik vi jo så må vi hellere sørge for at der ikke er sådan en kedelig bestemmelse der giver borgerne alt for god mulighed for at trække i

kan sagtens forstå baggrunden for at man har gjort det jeg synes bare det er forkert og jeg synes

i en situation hvor vi altså har en mulighed for at

alle ordførerne jeg vil sige at de problemstillinger

herre jacob mark rejser synes jeg er saglige og velfunderede jeg tror bare ikke at vi kommer uden om at der kan være et økonomisk aspekt i at det her genererer nogle ekstra udgifter for en kommune det mener jeg man må tage det er prisen for forslaget

kan være grundlag for at drøfte videre hvordan det her skal skæres

jeg skal bekræfte at det her med vilje er lavet som et åbent forslag for det der var den rigtige måde

lovgive på i nitten otte og firs behøver jo ikke at være det der fra ord til anden skal genfindes i en ny lovgivning på det her område

tanken om at give mulighed for at fastholde den lokale folkeskole

at drive den videre uden nødvendigvis til mindste bogstav vil

et lokalsamfund kæmper for

afgør befolkningen så at man vil fastholde skolen også selv

man måske kan se at det ikke er til størst gavn for børnene

for at fastholde et lokalt forankringssted i lokalsamfundene

for ni og tyve elever i et mindre mindre øsamfund ud fra en rationel betragtning

perspektiv måske

etablere en rimelig skole og det er i hvert fald et perspektiv der kunne hedde det giver trods alt en bedre mulighed for at

drive en ordentlig skole for børnene end det at de skal transporteres over lange strækninger så jeg mener ikke det er enkelt og jeg mener at man i den lokale debat nøje må overveje

saglige i forhold til børnenes daglige skolegang

og det at man i virkeligheden kan drive en affolkning af et lokalsamfund videre så nej jeg mener ikke der er

en åben dialog også med befolkningen

man også få præsenteret hvilke ulemper der kunne være ved at fastholde skolen altså hvis kvaliteten på skolen og økonomien på skolen ville være så dårlig

jeg kan være nervøs for at hvis man siger folkeafstemning

kreds af forældre som jo kan råde over kommunens midler ved at træffe en beslutning bare i forældrekredsen og det kan medføre ulemper for økonomien i en skole

så kan man ikke lave klasser hvor man kommer tilstrækkelig højt op i klassekvotienten på naboskolen og så kan det føre til at den får et lukningsproblem

er helt med på at der er en problemstilling

at have en tilsvarende nødbremse hos flertallet i en vælgerbefolkning lokalt

de får et redskab til at kæmpe for at fastholde en

der blev indført med folkeskolereformen fra tusind og tretten

enhedslisten ønsker med beslutningsforslaget at overlade beslutningen om skoledagens længde til den enkelte kommunalbestyrelse kommunerne skal efter forslaget fortsat bevilge skolerne økonomi svarende til det timetal der er fastsat i folkeskoleloven en kommunalbestyrelse skal kunne vælge at reducere det faktiske undervisningstimetal skoledagenes længde har været debatteret vidt og bredt her i salen i medierne på de sociale medier ude i klasselokalerne og rundtom i de danske hjem det er vigtigt at skoledagen fungerer skoledagene på folkeskolerne skal først og fremmest bibringe eleverne kundskaber og dannelse

en høj grad af faglighed og en god trivsel på alle skoler

slå fast og det er vigtigt at elementer som åben skole og bevægelse fungerer og giver mening i undervisningen målet med folkeskolereformen er at eleverne skal blive dygtige og trives

imellem de meget dygtige og de mindre dygtige skal mindskes det skal vi levere

med de elementer der ligger i reformen i forhold til at skabe de resultater vi ønsker og håber regeringen mener ikke at det på nuværende tidspunkt er grundlag for at ændre på reglerne om skoledagens længde men jeg vil gerne slå fast at den politiske intention i folkeskolereformen er at skoledagen er klokken otte

mellemste og klokken otte femten for de ældste elever og det er ikke intentionen at de enkelte skoler skal planlægge skoledage der systematisk er længere end det det er først og fremmest kommunernes og skolernes ansvar at tilrettelægge en skoledag for eleverne så de får god undervisning og har et godt børneliv og fritidsliv det er vigtigt at børn stadig kan gå til badminton eller spejder eller bare bygge huler og lege med hinanden

det er muligt inden for de nuværende rammer og det lykkes mange steder jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre til at kommunerne gør brug af de muligheder der allerede ligger i folkeskolelovens § seksten b og afkorter skoledagen der hvor der vurderes at være et konkret behov men når det er sagt kan vi sagtens blive klogere på om der kunne være andre måder at tilrettelægge skoledagen på så eleverne fortsat lærer det de skal samtidig med at de trives derfor vil jeg inden længe invitere skoler til at deltage i et rammeforsøg rammeforsøget skal give os viden om hvorvidt skoledagen kan tilrettelægges på en anden måde og mere fleksibelt uden at vi går på kompromis med intentionerne i reformen jeg glæder mig til at følge disse forsøg ude på de skoler der tilmelder sig forsøget og ikke mindst ser jeg frem til at blive klogere af de erfaringer skolerne gør sig

gerne sige tak til enhedslisten for beslutningsforslaget det er vigtigt at vi løbende debatterer folkeskolen og rammerne omkring den og frem for alt er det vigtigt at vi sikrer at folkeskolen er folkeskole en skole hvor kundskaber faglighed dannelse trivsel bevægelse er i højsædet

forberedelsestid mener ministeren ikke

at der er sket en sådan forringelse af forberedelsesmulighederne forringer det ikke kvaliteten af undervisningen

ikke nødt til på den ene eller den anden vis at få genetableret en bedre mulighed for at lærerne kan forberede

kan man jo lave men det er ikke en kobling som jeg vil arbejde meget med for det første fordi lærernes arbejdstid

kvalitet i skolen uden altid

diskutere lærernes arbejdstid

mellem en tårnhøj forældrebetaling og en meget kort

som vi skal have gjort noget ved og er det ikke et problem

kommuner der vælger at anvende folkeskolelovens § seksten b til at afkorte skoledagen ikke derved

genererer økonomi til

derfor har jeg valgt at igangsætte en undersøgelse som skal sige noget om

som vi ikke ikke kan være glade for eller tilfredse med i forhold til sfoerne så den undersøgelse

og vil vil forhåbentlig vise hvorvidt der er nogen kvalitetsudfordringer

forligskredsen nu på den anden side siger hun vi skal afkorte skoledagen

et forsøg man har lavet for nylig var der nogle centrale aktører som sendte et meget kritisk brev til ministeren

skoledagens længde og som mener at ministeren laver uro på folkeskoleområdet kan ministeren forstå at folk derude og centrale aktører synes at hun skaber uro omkring folkeskolen når hun taler så

elementer der ligger i folkeskolereformen så det kommer jeg til at arbejde fuldstændig målrettet med at skoledagen fungerer at folkeskolen fungerer og at de mennesker der

og at børnene er i nogle rammer som opleves som trygge

hvad ministeren så ville gøre og ministeren

at gøre noget særskilt for at skabe ro på folkeskoleområdet fastholder ministeren at hun ikke vil skabe ro og ikke

at en række organisationer er optaget af at at målsætningen i folkeskolereformen skal blive mødt og at elementerne skal bringes i spil på en bedre måde i dag det er jeg fuldstændig enig i

derfor rigtig glad for at have modtaget det brev og min forventning er at det er omkring det nemlig det faglige indhold

vi skal mødes for at skabe

om den varierede undervisning om indhold og trivsel i selve undervisningen enhedslisten ønsker med det her beslutningsforslag at overlade beslutningen

skoledagens længde til den enkelte kommunalbestyrelse

kunne reducere det faktiske undervisningstimetal med

jeg også meget meget hellere tale om den varierede undervisning i stedet for at blive ved og blive ved

er det jo sådan at der er en række aktører omkring folkeskolen som har som har bedt os

her i folketinget om at tale om den varierede undervisning og ikke sætte spørgsmålstegn ved om skoledagen skoledagen skal være kortere reducerer man skoledagen med fem timer om ugen ja så fjerner man altså muligheden for den varierede undervisning man fjerner bevægelse faglig fordybelse og den åbne skole

at det er intentionen fra enhedslisten for det er jo netop sådan at når man ikke

kommer man til at stå tilbage med netop dansk og matematik og engelsk og naturfagene og så er jeg altså sikker på ja jeg synes at det kan være problematisk og meget ensformigt for rigtig mange elever at gå i skole

der var alt for mange elever der før

skrive nok derfor ønskede vi at man skulle lave en ny og anderledes folkeskole hvor det varierede og hvor den understøttende undervisning fyldte rigtig meget det vil vi gerne være med til at diskutere og jeg tror faktisk også

på den her måde ved bare at lave skoledagen kortere jeg har også talt med dansk idrætsforbund og har tæt kontakt med dansk skoleidræt mange andre aktører omkring folkeskolen

med til at snakke om den varierede undervisning i stedet for at tale om om vi skal have en kortere dag

jeg ved at enhedslisten er meget optaget af at lave en god folkeskole og vi er jo helt enige i at vi skal have en folkeskole som det bærende i vores samfund samtidig

altså i forligskredsen at man laver beslutningerne og med sådan et beslutningsforslag her kommer man faktisk ikke ret meget længere det man kommer til med det her

skabe uro igen det som kl og mange aktører faktisk beder os om at lade være med så

når det store store flertal af landets lærere mener at man med reformen har skruet en skoledag sammen

få dagen til at hænge sammen fordi man har finansieret de lange skoledage med en forringelse af deres forberedelsestid anerkender

fem timer om ugen derude jeg synes klart at vi skulle diskutere lærernes forhold det er nu engang også noget man skal gøre

det er jo arbejdsmarkedets parter der meget langt hen ad vejen skal diskutere de ting jeg vil rigtig gerne være med til at diskutere forholdene og

med danmarks lærerforening men det her handler altså om at hvis man fjerner timer fra fra folkeskolen er det den varierede undervisning det tror jeg faktisk rigtig rigtig meget på jeg tror rigtig meget på

en anderledes skoledag der ikke bare

finansieret med noget der svarer til et milliardbeløb af

lærernes arbejdstid det var jo sådan man tilvejebragte

på anden vis vil tilvejebringe det milliardbeløb der skal til for at lærerne kan få en forberedelsestid der svarer til den de havde før

er det sådan at enhedslisten vil give

bare kommer til at undervise færre timer

den varierede undervisning fra folkeskolen jeg vil gerne være med til at diskutere lærernes forhold jeg snakker rigtig meget med danmarks lærerforening

skal have de her lange skoledage det kan vi egentlig godt være

vi blev noget rædselsslagne da vi så at

socialdemokratisk ledede regering ville have en

helt op til syv og tredive timer så efter et langt slagsmål der forløb sig over syv måneder

fik vi det så forhandlet ned med blandt andet

for henholdsvis indskolingen

vores udfordring er jo at få kommunerne til at leve op til det vi har besluttet altså de her tredive tre og tredive

det derfor har forligskredsen sat sig sammen

har simpelt hen sagt til til kl og kommunerne

de skal leve op til det vi har bedt

til hensigten og til

der er blevet fulgt op med undersøgelser ikke bare en men to så vi ved nogenlunde hvor vi står der var altså en række kommuner der ikke kunne overholde det der var nogle praktiske grunde til det for eksempel

få eleverne hurtigt nok hjem så eleverne havde en skoledag

inklusive transport det går jo ikke

smarte nok da de tolkede en skoledag fra otte til sekstende det det stod der i forbindelse med konfirmationsundervisningen så var der andre grunde til at de bare ikke kunne holde sig inden for det

så jeg kan egentlig godt forstå at enhedslisten har lavet det her beslutningsforslag men vi kan

støtte det der er flere årsager til det

det er en lidt uheldig sammenblanding af overenskomst

jeg ser helst at vi holder os ude af overenskomsterne det er den gode danske model men selvfølgelig

forhold at skoledagen er blevet længere det er jo noget man klarer særskilt i overenskomsten

begrundelse nemlig at dansk folkeparti er

i stedet vil vi hele tiden være det parti der i folkeskoleforligskredsen holder øje med at skoledagen ikke bliver for lang vi skal ikke have en heldagsskole

det står vi inde for derudover vil blive ved med at gøre opmærksom på de muligheder der allerede

for at forkorte skoledagen ministeren har sat et udmærket forsøg i gang ministeren har også gjort opmærksom på tolærerordningen

findes en række muligheder for skolerne som vi hele tiden skal

gør hvad vi beder dem om ude i kommunerne så selv om

beslutningsforslaget er sympatisk og vi

vil vi ikke kunne støtte forslaget under en

problemet er jo at man finansierede folkeskolereformen ved at lovgive om noget der burde have været overenskomststof

lavere end den ville have været hvis man havde bevaret lærernes

forberedelsestid og det

os jo i en meget vanskelig situation hvis vi vil genetablere ordentlige vilkår for lærerne

er dansk folkeparti så indstillet på at finde de to tre milliard

ikke om hvorvidt dansk folkeparti vil være med til at lovgive om lærernes vilkår for at være meget tydelig

at skabe den økonomiske ramme

der forhandler vilkårene er i stand til at genoprette

relevante forskning frem og så til sidst lavet en folkeskolereform det havde været en ordentlig måde at gøre det på her har man gjort det omvendt først vil man have en reform man skal finde pengene ved at lade kl tryne lærerne så man finder pengene der derefter kobler man noget

følgeforskning på folkeskolereformen som er ét stort eksperiment

og tyve ved vi så hvad der virker

ordføreren synes det er en underlig måde

det her område vil dansk folkeparti medvirke til at de forsøg også

reducerer undervisningstiden til at forbedre

hen den holdning at det er en rigtig rigtig vigtig ramme

det som enhedslisten lægger op til her i i beslutningsforslaget

så at fjerne nogle timer og det

der kan bekymre mig ved det beslutningsforslag

væk fra hverdagen i folkeskolen det er jo sådan at

vi politikere ikke har været gode nok

alle de forskellige gode værktøjer på plads som også ligger i den her reformværktøjskasse jeg må nu sige at

følgeforskningsprogrammer som vi har sat

i værk samtidig med viser

det går den rigtige vej der kan være steder hvor man stadig væk kan gøre det meget bedre eller endnu bedre men jeg må sige at også når jeg er rundt og besøge

er der også rigtig mange gode eksempler på hvor meget godt også den her reform har været med til at skabe jeg kan sige

til enhedslistens ordfører at jeg faktisk i den her uge

smitter af på elever som måske ikke tidligere har haft muligheden for at bevæge sig og hvordan det positivt også smitter af

der også er plads til i en skolehverdag

skulle sidde mere eller mindre stille i mange timer og der ser jeg også en mulighed for

den gruppe af børn at de med den nye reform

her har en mulighed for at komme ud og få brugt noget af krudtet indimellem og for den sags skyld også at få motion

jeg ved at det kræver mange seje

reformen spiller på nogle gode tangenter og dermed også er med til

komponere en god melodi forhåbentlig jo til stor glæde og gavn

at mange børn har måttet opgive deres fritidsaktiviteter

jeg mener at det er fuldstændig faktuelt forkert kan venstres ordfører bekræfte

mener at der er tale om at faktisk flere børn har kunnet bruge deres tid om eftermiddagen

bevæger sig mere i skoletiden så er der faktisk

at få fat på som lettere kommer i gang

sige til generel oplysning at vi netop

i folketinget om hvad

som som er en del af folkeskolereformen har har medført

ordfører også har mulighed for at deltage i

der svarede fire procent af lærerne

en positiv indvirkning på de faglige kvalifikationer halvtreds

haft en negativ indvirkning på de faglige kvalifikationer så al respekt for mere bevægelse men antyder det ikke at der er et problem når lærernes vurdering er

altså har haft en udpræget negativ virkning på de faglige kvalifikationer er det ikke en undersøgelse der gør indtryk

noget af det som jeg egentlig hele tiden holder øje med

lille kommentar her til sidst at nogle gange kommer det

om vi syntes skoledagen var for lang

efter folkeskolereformen det må antages at det i meget høj grad skyldes at forældrene ikke

i dyre domme for for

at der er ti procent af børnene der er blevet trængt ud af skolefritidsordningerne

forældre meldte børnene ind eller for

meldte børnene ud af sfoerne blandt andet så vi fast at når

der typisk også hen over landet mange steder hvor forældrene meldte børnene ud af fritidsordningen

på boldbanen eller andre steder end at være i fritidsordningen så der kan være forskellige årsager men det er vigtigt at pædagogerne også er involveret og inddraget i skoledagen

noget af det som jeg i hvert fald har øje for er at vi sikrer

være en god idé hvis der er et utilstrækkeligt indhold i skoledagene eller hvis skoledagene

tilrettelagt på en måde som for nu at sige det ligeud er kedelige og demotiverende

en skoledag der har en passende lang længde

filosofisk spørgsmål hvad lang tid egentlig er

en time kan jo være meget lang hvis der er et kedeligt indhold i den og en hel dag kan være meget kort hvis

det er ikke så let at sige hvad de her lange skoledage egentlig er for noget men det jeg vil gøre opmærksom på i forhold

justere på længden af skoledagen flere har været inde på at der er § seksten b som altså giver en mulighed for at gøre

halvtreds skoler kan indhøste erfaringer med at korte skoledagen

og og når det her forsøg

endnu bedre grundlag for at vurdere hvad det er for nogle principper og hvad det er for et regelværk som som hele forligskredsen så skal tage stilling til og hvor man så kan

plads og skal eksistere

plads og at mulighederne vil blive endnu bedre når forsøgsordningen bliver evalueret

midler de ressourcer der spares ved en afkortning af skoledagen ikke kan anvendes

så er der jo et slip

de yngste elever får fri en time tidligere

har man jo sådan set et problem med hvad man skal gøre af

til gengæld ikke løser det problem at

skal have tid til at virke og selv om det er de klogeste mennesker i landet der har været med til at udtænke

enkelt ting eller to man ikke havde set for sig så

jeg synes at vi skal se hvad den her evaluering viser og

skoledagens længde i dag kan kommuner jo benytte § seksten b men for mellemtrinnet og udskolingen er den kun tiltænkt ved særlige lejligheder dertil binder § seksten b omlægningen af de lange skoledage til en tolærerordning her mener vi at indeværende forslag kan skabe bedre muligheder og adgang for at skolerne kan nedsætte skoletiden for alle klassetrin vi mener dog at forslaget kan gøres endnu mere ambitiøst ved at give skolebestyrelserne

at bestemme skoledagens længde uden kommunen som et mellemled det peger vi selv på i vores nye skolepolitiske udspil i tråd med dette mener vi også at forslaget bør ændres så de midler der frigives ved en kortere skoledag ikke fastfryses som forslaget her lægger op til til mere forberedelsestid og åbningstiderne i daginstitutionerne

at vurdere hvad man gerne vil bruge midlerne til så hver skole får friere rammer til at være skole på den måde som de selv ønsker

således positive over for forslaget og

de justeringer vi har peget på

i den konkrete klasse

en generel bestemmelse man kan bruge efter loven den mulighed bruges ofte til argumentation for at korte skoledagen generelt

også ofte for at der er brug for en kortere skoledag fordi eleverne ikke kan dyrke deres fritidsinteresser fordi de kommer så sent hjem

med ti børnebørn i varierende alder og dermed et kontinuerligt kendskab til folkeskolen gennem mange år

det min erfaring at der ikke er børn fra indskolingen og mellemtrinet der går hjem klokken fjorten det er meget meget sjældent når jeg henter børnebørn

sejren at bedsteforældrene kan noget som forældrene ikke kan

det mellem klokken seksten og syttende så går de faktisk til en hel masse fritidsaktiviteter alt for mange efter min opfattelse men det er jo deres valg de går til fodbold svømning dans

fungerer glimrende og de følges med deres kammerater til de fritidsaktiviteter jeg har været i folketinget siden nitten syv og firs

som undervisnings eller uddannelsesordførere eller hvad vi nu har kaldt os kontinuerligt blevet konfronteret med følgende betragtninger nu har kommune efter kommune vendt sig

at bruge minimumstimetallet og til sidst trumfen

mistet det der svarer til undervisning helt skoleår til børnene

har generet uddannelsesordførerne rigtig rigtig meget så derfor har vi søgt med lys og lygte efter hvordan vi bar os ad med at få kompenseret for den ulighed som faktisk ligger i at kommunerne valgte minimumstimetallet selv i stedet for de vejledende timetal

vi fået lavet et normtimetal nu

den valgmulighed for kommunerne længere det er for at sikre at der er en rimelig ensartethed omkring timetildelinger til børn hen over land og rige

i hvert fald lykkedes vi ønskede os at vi kunne sætte flere timer af

en lang række bestemte ting i skolen nemlig til dansk og matematik til mere fremmedsprog til praktisk musiske fag med mere

der er krav om det der er mulighed for det bevægelse

kan bruge de partnerskaber som skolerne skal indgå med lokalsamfundets frivillige foreninger kulturinstitutioner virksomheder og hvad der nu kan være af interesse at inddrage i skolens undervisning

føre det ind i skolen eller lade det komme ind i skolen så det ikke altid er teorien man tager udgangspunkt i gennem bøger

det er klart at gennemførelse af en så omfattende reform tager varieret hastighed rundtomkring og derfor er det også betryggende at vi har følgeforskning der følger med i hvad der sker og hvordan den implementeres vi får det jo en gang om året mindst forelagt af kompetente mennesker og vi er så kredsen af forligspartier bag folkeskolereformen og de offentliggøres selvfølgelig til alles interesse forvaltningerne

det er ikke skolerne der har brug for at forvaltningen kommer og fortæller hvordan de skal undervise og hvad de skal gøre det er faktisk ledelsens ansvar i § to stykke to i folkeskoleloven står der at det er skolelederen der har ansvaret for kvaliteten af undervisningen på skolen og som har ansvaret for organiseringen og tilrettelæggelsen af undervisningen på skolen og det er jeg faktisk gennemgående meget tryg ved

ikke forvaltningen der kan skride ind over den grænse og bestemme hvordan tingene skal foregå i skolens konkrete hverdag

heller ikke kommunalbestyrelsen der kan gøre det det er pålagt ledelsen i skolen at gøre det så derfor må jeg benytte lejligheden til endnu en gang at sige at forvaltningen skal ud af skolen skoleledelsen skal tilbage til skolen og ikke sidde oppe på forvaltningen og det er skoleledelsens opgave at sikre

har fremsat nu lægger op til så derfor kan jeg som de andre ordførere fra forligskredsen omkring folkeskolen ikke støtte b tres men appellerer til at vi giver tid for at den skolereform kan manifestere sig i virkelighedens verden andet kan vi ikke være bekendt med alt

når jeg er rundtomkring på skolerne hvorfor var det nu egentlig at i gjorde skoledagen længere der er især mange folkeskoleelever

der var afgørende i forhold til at sige ja til at gøre skoledagen længere at man fik flere timer i dansk og matematik

de stadig glade for at der er mere fordybelsestid i dansk og matematik de føler ganske enkelt at de kan nå længere

der var et ønske om at man havde flere timer til det der i vores optik var aktivitetstimer

fagfaglige men hvor man ligesom havde noget undervisning hvor man kom

tur for at se tingene man fik folk ind for at fortælle ting man havde et samarbejde pædagogerne og lærerne imellem der var et ønske om at bringe noget nyt ind i folkeskolen

det vil sige at når der er længere tid i skolen

er der mere tid sammen med voksne der tager sig af en der er mere tid sammen med kammerater

sjovt at være sammen med en

er mere tid et sted hvor der er organisering for livet og det betød meget for mange af de

for eksempel arbejder på heldagsskoler også heldagsskoler før man lavede folkeskolereformen for eksempel i odense

der har været rigtig meget snak

er skoledagen blevet for lang

jeg synes det kommer meget godt til udtryk ved den måde frustrationen over skoledagens længde har udviklet sig på

igen ved at gøre lektiecafeen obligatorisk så eksploderede utilfredsheden fire og firs procent af eleverne og forældrene syntes den var for lang og jeg kan sige at der også var mange af de lærere og pædagoger som jeg repræsenterer

den var blevet for lang jeg tror at følelsen af at skoledagen er blevet for lang

sammen med at vi ser et skolevæsen der i min optik bliver mere underfinansieret og det vil sige at der er mindre tid til at tage ud af huset der er mindre tid til at lave det stærke lærer pædagog samarbejde der er mindre tid til at få spændende personer ind og

løser man så det er det her forslag løsningen altså i starten af min valgperiode var

det hele sig nok for så har skolerne jo friheden til at veksle hvis de vil det

de radikales ordfører og måske også

timer eleverne blev undervist og at det i mange kommuner også handlede om økonomi og at man ville give en garanti for at eleverne var stillet nogenlunde lige derudover

har § seksten b også den uheldige effekt at den er med til at udhule normeringen i sfoen

at forligskredsen som sf er en del af

man bruge på at finansiere et lavere klasseloft end det der er i dag

lidt kortere men det synes jeg er vigtigt er noget der bliver besluttet i enstemmighed blandt folkeskoleforligskredsen partier for ellers tror

vigtigt at man står sammen bag sådan nogle beslutninger

i forligskredsen og derfor kan vi heller ikke bakke op om det her forslag om end jeg har sympati

hvis det forslag som enhedslisten stiller som jo lige præcis skulle løse det problem som ikke er løst med

der spares ved at korte skoledagen

at selv om man binder økonomien lige præcis på de midler der handler om skoledagens længde så vil der være en risiko for at det her bliver en mulighed for at spare penge

er det også muligt at prioritere det som besparelse i næste sparerunde det hører jeg egentlig også flere aktører både skoleledere og lærere være bange for

jeg anerkender at der er forsøgt at tage højde for det men jeg er

det er løsningen derfor kom vi også frem til

den model at man simpelt hen er nødt til at bruge pengene fra en afkortet skoledag på et klasseloft

det kan du ikke rykke ved

klasseloft som der er og det skal man tage højde for som kommune

der kan sikre at det overgreb der fandt sted på lærernes forberedelsestid

skal sikre at der tilvejebringes økonomi hvordan hvordan gør vi det så og mit ærinde er

at afgøre hvordan midlerne skal bruges det er jo et overenskomstanliggende men det er jo indlysende

da man lavede folkeskolereformen hvis det her ikke er løsningen hvad er så løsningen på problemet med

fordi det var med til at finansiere folkeskolereformen jeg tror at hvis man skal lande en overenskomst som alle er glade for så handler det ikke om at vi laver et lovindgreb tværtimod så handler det om at vi stiller nogle økonomiske rammer rammer til rådighed for kommunerne

de ansatte så de kan forhandle en god aftale på plads

har haft den tanke at det nok ville gå hurtigt over så må man vel sige at der har de taget grundig fejl

mente en procent en procent af lærerne

mange der mente det havde været en forringelse

mellem seks og halvfjerds procent og to og firs procent af lærerne at de lange skoledage var udtryk

læse at to og firs procent af eleverne i folkeskolen

forældrene ser det lidt bedre ud end det

er dog en og fyrre procent af forældrene som tilkendegiver en utilfredshed med de lange

rigtig mange der ikke bare nøjes med at svare på et spørgeskema

og har taget deres børn ud af folkeskolen

privat skoletilbud jeg er sikker på at

er tordnende upopulære det skal ikke

man altid kan sætte absolut lighedstegn mellem hvad der er populært og hvad der rent faktisk virker

det er jo et åbenlyst tegn på at de lange skoledage har påvirket både trivslen og læringen i negativ retning

bliver ved med at gøre

nytter kort sagt ikke at man bare lukker øjne og ører

den baggrund synes jeg det er rigtig fornuftigt at

ministeren har lyttet til

forsøg i gang med kortere skoledage

virker fuldstændig udsigtsløst bare at insistere på at der skal falde ro over folkeskolen selv om problemerne ikke er løst det er desværre ikke nogen

enkel opgave at finde vej ud af de problemer som

folkeskolen befinder sig i jeg vil også understrege

at problemerne alene hænger sammen med skoledagens længe

forsøg på en læringsmålsstyring af skolen

et kerneproblem den omstændighed at de lange skoledage blev finansieret

forringelser af lærernes forberedelsestid og en besparelse på ikke mindre end

milliard kroner på skolefritidsordninger og klubber har betydet at de lange skoledage vil blive ved med at stå i vejen og vanskeliggør en konstruktiv udvikling

folkeskolen

skoledagen på den betingelse at de midler der spares

om hvad man kan bruge midlerne fra den korte skoledag til men vi synes faktisk det er fundamentalt

den fejlfinansiering der fandt sted med skolereformen

beløb i den størrelsesorden til fritidsordninger og klubber

til at forhandle ordentlige arbejdstidsregler for lærerne jeg ved godt at det kan være en overvindelse for nogle af partierne at ændre

jeg tror til gengæld at

at løsningen på folkeskolens problem er

at løse folkeskolens problemer

årsagen til alt det spektakel der er og det er altså at man har mishandlet lærernes arbejdstidsregler

mishandlet skolefritidsordninger og klubber da man indførte folkeskolereformen og det er man nødt til at rette op på

i den offentlige debat som ikke altid har hold i virkeligheden

rigtig glad for at vi har en følgeforskning som faktuelt kan fortælle hvad der faktisk sker og her kan man se at det går fremad på mange områder når enhedslisten i sit beslutningsforslag skriver og jeg citerer at mange børn har måttet opgive deres fritidsaktiviteter

at det har genereret mere interesse blandt børn og unge

for idræt jeg er enig i den betragtning

i min tidligere beskæftigelse og alle undersøgelser viser at hvis man arbejder mere

hvad børnene foretager sig i deres fritidsliv så jeg er ikke i tvivl om at det i forhold til idræt har en klart positiv virkning jeg er absolut tilhænger af at børn dyrker idræt

på skolerne det er jo sådan at hvis man fjerner op mod fem timer af den undervisning som der er i de nye rammer for folkeskolen

den åbne skole man skal tage fra den understøttende undervisning

de ting som binder de fagfaglige timer sammen er enhedslisten imod den varierede undervisning og når enhedslisten

er det altså en længere skoledag der skal være varieret det er præcis det

der står i vores aftale hvad mener enhedslisten om varieret undervisning skal vi bare gøre mere af det samme for fjerner man fem timer

rigtig mange unge mennesker som kom ud af

have en grundig dialog om hvor det skal være men at fremstille det sådan at før man fik den nuværende folkeskolereform

der udgøres af lærere og pædagogisk personale at skabe en varieret skoledag mener jeg er en fuldstændig forvrængning af den måde som folkeskolen har fungeret på selvfølgelig kunne man da lave en varieret skoledag også før

folkeskolereformen kom

dårligere forberedelsestid

der skulle undervise i folkeskolen og at

meget kraftigt på skolefritidsordningerne

at hver tiende af de børn der tidligere gik i en skolefritidsordning nu må gå hjem fordi deres forældre ikke mener at de dyre priser der er sammenholdt med den kortere åbningstid

gør det rimeligt at de har deres barn indskrevet i en skolefritidsordning

bare skal skære den understøttende undervisning væk jeg har den opfattelse at den understøttende undervisning langtfra fungerer godt nok på rigtig mange skoler men jeg tror at man er nødt til at gå ind og kigge på hele viften af fag og finde ud af

er man skal skære hvis man skal korte skoledagen ned og jeg synes

skal foregå i en tæt dialog

der kender skolens hverdag så frem for at enhedslisten laver et quickfix

sige at man egentlig holder af de understøttende undervisningstimer

man holder vel også af den åbne skole er det så fagtimerne altså er det dansk matematik eller engelsk

er ikke min opfattelse at det er en opgave for enhedslisten

producere et færdigt forslag til

præcis er for timer der skal væk men det giver jo et underligt vrangbillede at fremstille det som om man ikke

udmærket folkeskole før vi fik folkeskolereformen så selvfølgelig kan man da korte ned i de lange skoledage og finde en fornuftig balance

uden om danmarks lærerforening og lærerne og deres faglige viden og kompetencer vi tænker det omvendte i enhedslisten vi synes det er en rigtig god idé at det når man

ske i en tæt dialog med skolens parter

sidst havde redegørelsesdebatten om udviklingen i eu samarbejdet

stemt sig ud af eu det var inden

var kommet på kant med nogle af de nyere medlemsstater navnlig polen og ungarn det var inden

alting syntes lidt mindre kastet op i luften

at eu jo grundlæggende er ideen om mennesker der lever sammen i et frit retfærdigt og solidarisk samfund et fællesskab der er baseret på et partnerskab mellem lande med respekt for vores grundlæggende rettigheder og som samtidig skaber et bedre liv for kommende generationer når man på lørdag i rom kan fejre tres året for romtraktaten der støbte fundamentet for at skabe fred og økonomisk samhandel mellem gamle fjender

samtidig også et vidnesbyrd om at eu uden sidestykke har været en institutionel politisk og økonomisk stor succes

der har skabt fred på kontinentet i mere end halvfjerds år har

været fred mellem de samme europæiske lande som ellers var eksperter i

befolkninger ihjel tidligere det ændrer ikke ved

når det er at man mødes i rom på lørdag

der er en lang række grundlæggende udfordringer som vi i fællesskabet og samarbejdet er nødt til at adressere

ubetinget har været en succes hver enkelt lo familie tjener mere på grund af mulighederne i det indre marked og danmark er rigere på grund af det indre marked men det ændrer grundlæggende ikke ved at vi har en lang række store kriser og nogle ubalancer mellem på den ene side det indre marked og på den anden side respekten for gode løn og arbejdsforhold det ændrer heller ikke ved at den sociale sammenhængskraft på kontinentet

også inden for eu virkelig er under pres i de her år

rapport fra den europæiske fagbevægelse der

ved at trække data ud fra officielle eu kilder og så videre

er working poor og at uligheden er stigende både mellem de forskellige lande

internt i de forskellige lande

der er i det indre marked for mens det ensidigt er positivt at vi kan handle frit med hinanden og at vi kan sælge vores varer det for et lille land som danmark som er så afhængigt af at vi har et stort marked at kunne afsætte vores produkter på

ikke lukke øjnene for at der samtidig særlig når det handler om udstationering når det handler om vikarbureauer når det handler om firmaer der begår regelshopping når det handler om en lang række

grundlæggende systematisk social dumping

et nedadgående pres på lønninger og arbejdsforhold især blandt lavtlønnede og kortuddannede på det europæiske arbejdsmarked derfor er det også

får rettet de ubalancer

var vi selv med til at bringe regeringen i mindretal ved at trække det gule kort fordi vi ikke var tilfredse med det udkast der lå men hvis vi kan etablere et direktiv der for alvor tilgodeser at man skal have

samme arbejde det samme sted så er vi nået rigtig rigtig langt samtidig med at der er en grundlæggende respekt

og de arbejdsmarkedsmodeller man har i de respektive europæiske lande på samme vis er der inden for transportsektoren uanset om vi snakker flybranchen eller eller

store udfordringer med at virksomheder benytter sig af regelshopping at virksomheder benytter sig af vikarbureauer og at virksomheder bruger mulighederne for at påtage sig opgaver i et land for

at udføre dem i et andet land og samtidig er med til at presse lønninger og arbejdsforhold

grundlæggende nedadgående pres på lønninger og arbejdsforhold som jo også i sin kerne er med til at udfordre eu i de her år den anden store problemstilling vi

langt de fleste i folketinget er enige om

selvfølgelig at håndtere flygtninge og migrantstrømmene

hvert fald inspireret af nogle af de fransk tyske tanker om at lade asylbehandlingen foregå syd for europas

at betale den skat man skylder der foregår en systematisk brug af skattely både i lande inden for eu hvilket er helt og aldeles uacceptabelt

der er man allerede i gang med nogle forskellige lovgivningsmæssige skridt men det kan blive meget meget mere ambitiøst det handler også om

ræs mod bunden der har været mellem staterne inden for fællesskabet om at presse både selskabsskatter og selskabsafgifter så langt ned som muligt det er også en

har foreslået at lave en bund under selskabsskatterne samtidig med at vi bakker helhjertet op om at skabe en fælles selskabsskattebase i hele europa sidst men ikke mindst

det betyder ikke at vi synes at alting er godt og det betyder slet ikke at vi synes at der ikke er plads til

det betyder at et stærkt eu også kræver et reformeret eu vi

i det indre marked sådan at folk oplever at man reelt

den velstands produktivitets

det indre marked samtidig med at vi i fællesskab sikrer og skaber løsninger på nogle af de grænseoverskridende problemer som vi alle sammen er fælles om at stå i

gå ind på den europæiske slagmark gennem nato samarbejdet årsagen til anden verdenskrig var jo netop det forhold at usa ikke var interesseret i at følge

mellem frankrig og storbritannien i relation til forsvaret af polen

bund under selskabsskatterne og snakke om

eu mindsteløn det har herre henrik sass larsen gjort snakke om

verdenskrig men det vi jo altså historisk ved er at når lande som ellers tidligere altid har ligget i konflikt med hinanden over ressourcer eller over priser eller over alt muligt andet

binder sig selv sammen i gensidigt forpligtende fællesskaber når de begynder at handle tættere sammen når de begynder at træffe beslutninger sammen så farer de altså ikke i totterne på hinanden og skærer halsen over på hinanden det andet jeg vil nævne i den sammenhæng er at

møde med kosovos udenrigsminister og jeg spurgte stilfærdigt udenrigsministeren hvad nu hvis

der er en rimelig stor sandsynlighed for man har nået et mætningspunkt for at optage flere lande i eu

den analyse der nu engang er

ske den dag hvor de indser at de ikke kan blive en del

vende tilbage til det de har været rigtig dygtige til de sidste to tusind år nemlig at skære halsen over på hinanden så det har stadig væk den dag i dag en funktion uanset om vi udvider med flere lande eller ej men

ideen om at man kan få lov til at være med i fællesskabet er med til at holde visse lande på et fredeligt og

men ikke desto mindre jo altid er faldet sammen i indre splid og er virkeligheden ikke den at det vi ser i eu i øjeblikket fuldstændig er det samme en masse lande der intet eller meget lidt har tilfælles som er blevet sat sammen i en konstruktion som gør at blandt andet en række sydeuropæiske lande ikke er i stand til at løse de strukturelle og fundamentale problemer som de har for rent faktisk at skabe

vækst i deres samfund hvilket jo igen medfører utilfredshed i befolkningerne og

peter hummelgaard thomsen overhovedet nogen løsninger

først og fremmest at det foregår på demokratiske principper

set også historisk har gjort os alle sammen rigere men jeg er enig med herre kenneth kristensen berth i at der er nogle grundlæggende ubalancer og uligheder i den måde tingene foregår

tror i særdeleshed at der er en ubalance imellem på den ene side de fire friheder inden for det indre marked og på den anden side den grundlæggende respekt for lønmodtagerrettigheder lønninger og arbejdsvilkår

det kan man jo blandt andet blandt andet

tillæg til traktaterne som ligestiller de principper sådan at domstolene ikke længere træder arbejdsvilkår lønninger

at grunden til at folk ikke kan lide eu er

de ikke ved hvad det handler om min påstand vil være at folk faktisk godt

egen krop at løn og arbejdsvilkår

bliver presset ikke mindst i form af

social dumping og grov udnyttelse af vores østeuropæiske kolleger fra

fra enhedslistens side har vi flere gange foreslået at danmark skulle arbejde for

en såkaldt social protokol der ville gøre det muligt for fagbevægelsen

så vi forhåbentlig fælles kan sende et signal

kunne diskutere alle uhensigtsmæssighederne og problemerne

har ment man ikke kan

det er vigtigt at minde om og gøre folk klar over at det

det handler om de kender også godt problemerne og det er også derfor jeg tror at det er en af årsagerne til at fem og

på alle tænkelige måder er uhensigtsmæssigt og kan ende med at skade i særdeleshed de lavest lønnede og kortest uddannede

massivt ind imod social dumping

spørgsmålet om sociale klausuler i offentligt udbud det var også en konflikt vi vi havde med thorningregeringen

skattekroner ikke gå til til social dumping det skal være forbudt

man går i panik og

set er reelt nok at diskutere i lande med andre arbejdsmarkedsmodeller end den danske

at den danske arbejdsmarkedsmodel som vi har den og som har været en historisk succes til at fordele den velstand og de frugter der blev skabt af øget produktivitetsudvikling og vækst i samfundet på en så retfærdig måde

og samtidig skabe fleksibilitet for både lønmodtagere og virksomheder og tryghed på arbejdsmarkedet

bliver bevaret men i andre arbejdsmarkedsmodeller og det

den diskussion som vi forhåbentlig også får i dag nemlig et eu i forskellige hastigheder kan det jo godt være at det giver mening hvor man har et minimumslønsystem det har vi

vi ikke interesseret i at have en fælles europæisk mindsteløn

forsøger at skabe et kunstigt billede af virkeligheden alternative fakta det er imidlertid også i sig selv en misforståelse at forestille sig eus skæbne blive afgjort af et enkelt

uanset om frihedspartiet og forum for demokrati i holland havde fået en fremgang på sytten mandater i stedet for de syv mandater de fik så er det ikke i sig selv afgørende for hvordan eu udvikler sig disse partier var jo på forhånd af eliten udelukket fra et opnå indflydelse idet alle andre partier havde erklæret ikke at ville samarbejde med dem hvordan det går med sådan en taktik kan man jo

vores broderfolk i sverige

i sidste uge lå til at blive sveriges største parti med en opbakning på seks og tyve procent af vælgerne

tillykke med det øjebliksbillede til vores svenske venner

for eus udvikling er derimod villigheden til at lytte efter de signaler som nationale valg og folkeafstemninger er udtryk for men også pejlemærker som eksempelvis den seneste

at opbakningen til eu er på retur og det i særdeleshed i lande der hidtil har bakket uforbeholdent op om eu i eu toppen synes viljen til at lytte imidlertid

meget vel kan føre til arbejdsløshed for de døve mennesker i morgen

for en grundlæggende reform af hele eu systemet og en tilbagelevering af magt til

men derom mere senere i dag under forespørgselsdebatten nu skal det dreje sig om den redegørelse for eu samarbejdet som udenrigsministeren har givet folketinget måske væsentligste udfordring for eu samarbejdet

bølgen af migranter der vælter ind over europa

vi i sidste uge blev bekendt med at antallet af asylsøgere i eu kun er faldet med fire procent i to tusind og seksten i forhold til mareridtsåret to tusind og femten i danmark er tallet faldet med en og halvfjerds procent isoleret betragtet

det viser tydeligt værdien af nationale stramninger og grænsekontrol og eus totale mangel på kompetence også på dette område den højt besungne aftale med tyrkiet har altså ikke

har den nedbragt antallet af personer der krydser det ægæiske hav men det ved vi jo strengt taget heller ikke noget om idet aftalens indgåelse var sammenfaldende med lukningen af grænsen mellem makedonien og grækenland som blev aftalt mellem østrig og landene på vestbalkan uden eus mellemkomst at aftalen med tyrkiet næppe er holdbar i længden vises jo i den måde hvorpå det tyrkiske regime særlig i kølvandet på et amatøragtigt kupforsøg sidste sommer har opført sig over for europa

med diverse tyrkiske ministres forsøg på at bedrive valgturné i diverse europæiske byer

hvor såvel tyskere som hollændere af den tyrkiske sultan jeg mener præsident islamisten recep tayyip erdogan er blevet mødt med beskyldninger om at være nazister og fascister måske den tyrkiske leder

et kig i spejlet samtidig har eu forsøgt sig med aftaler med en række afrikanske lande

med svigtende held i hvert fald er det ikke lykkedes at nedbringe antallet af personer der krydser middelhavsruten og med hjælp fra ivrige venstrefløjsaktivister og frontex i forening skal man ikke begive sig langt ud i middelhavet før man blive samlet op og sejlet sikkert i land i europa det en aldeles uholdbar situation europa kan ikke deponere sin politiske handlekraft i relation til immigration hos hverken tyrkiet eller i afrika man skal ikke blive ved med at bilde befolkningerne ind at der ikke findes noget alternativ til en sådan politik senest har den ungarske regering taget det rigtige og modige skridt

at personer der søger asyl i ungarn fremover bliver frihedsberøvet den østrigske regering har

at europa går i dialog med venligsindede lande i afrika om mod behørig og omfattende økonomiske kompensation at tage imod asylanter der kommer i land i europa hvis strømmen til europa skal standses er det afgørende nødvendigt at afrikanere forstår at der ingen fremtid er for dem i europa

vi i eu skulle kunne fordele os ud af problemerne

er kloge nok til ikke at ville lade sig kolonisere de har set resultatet af koloniseringen af vesteuropa med ghettoer hvor islamisk lov gælder tårnhøj kriminalitet gigantisk arbejdsløshed og arbejdslede stigende islamisering terrorisme splittelse i samfundene og så videre de vil ikke gentage den udvikling og det forstår jeg godt eu er desværre alt alt for naive når det handler om islam og udlændinge et eksempel på det er den angivelige styrkelse af eus ydre grænser som blandt andet består i en automatisering af ind og udrejsekontrollen fremover vil

skulle lægge sit pas på en elektronisk dingenot der så efter et hit no hit system vil bestemme om porten til

går op eller ej det er godt at man fremover vil registrere personer der rejser ind i eu og udrejser igen og således vil have et mere klart billede af hvem der opholder sig lovligt og ulovligt i europa men jeg kan ikke se hvorfor dette system nødvendigvis skal medføre at

sige farvel til politibetjentene i dansk folkeparti tror vi

en værdi at møde et rigtigt menneske før man blive sluppet løs i europa en betjent kan se om sveden pibler frem på panden om der er nervøse trækninger i øjnene altså om et mennesker har rent mel i posen det kan en maskine ikke og møder man ikke et menneske men en maskine

man med stor sikkerhed være meget mere rolig når man passerer ind i

eu med ondt i sinde

foregår der også uønskede bevægelser internt i eu som følge af arbejdskraftens frie bevægelighed nu nærmer foråret og sommeren sig jo og så skal vi i

med det årlige indtog af sigøjnere der hutler sig frem på gader og stræder under dække af at være vandrende arbejdstagere dertil kommer lønmodtagere der imidlertid presser danske arbejderes løn og arbejdsvilkår i nedadgående retning

skal lukkes fuldstændig ned for østeuropæiske lønmodtagere på det danske arbejdsmarked men vi skal selv bestemme hvem og hvor mange der kommer ind og under hvilke betingelser de skal arbejde her for eksempel om og hvornår de har ret til sociale ydelser men tilsyneladende ønsker

kommissionen endnu mere fri bevægelighed således lægges der op til at den periode hvori man skal kunne opholde sig i et andet eu land og søge arbejde skal hæves fra tre til seks måneder man kan altså tage en halv år til solkysten eller måske endnu bedre til golden sands i bulgarien hvor

pengene jo som bekendt holder lidt længere for danske skatteborgeres regning under dække af at søge arbejde i et pågældende område og danske myndigheder har ikke en kinamands chance for at kontrollere at det rent faktisk er sket allerede i dag er både børnepenge kontanthjælp dagpenge og i særdeleshed

su systemet udfordret som følge af vandrende arbejdstagere der i nogle tilfælde endog kun er arbejdstagere rent proforma men eu kan ikke se problemet som kommissær marianne thyssen sagde under sit besøg i europaudvalget i virkeligheden vil i slet ikke have indeksering af børnepenge for det er alt for administrativt bøvlet for jer

for fuld skrue og således blev lille danmark også i denne sag korrekset af ypperstepræsterne i bruxelles og ligesom vi kan se i vejviseren efter de små forbedringer som den britiske aftale jo trods alt indebar

kan vi se frem til en gigantregning som følge af den britiske udmeldelse af eu gennem efterfølgende

dansk folkepartis opfattelse at de danske borgere må spørges igen om medlemskabet af eu igen og igen er danskerne blevet spurgt om mere eu aldrig er danskerne blevet spurgt om mindre eu

skal danskerne spørges igen og denne gang

men jeg kan sige til herre holger k nielsen at

om vladimir putin lytter til hvad jeg siger men jeg lytter ikke til hvad vladimir putin siger jeg har den opfattelse

ligesom alle mulige andre lande på den her planet

at rusland og russiske tropper nødvendigvis står

jeg må bare sige at jeg føler at

en eller anden årsag er nogle politikere i vesteuropa der har et ønske om at

mellem rusland og de vestlige lande

er klogt at tale med rusland

tale med putin uanset hvad man så måtte mene om ruslands fremfærd på krim

fru marie krarup og hendes aktiviteter men også af dansk folkeparti i det hele taget og dem de er sammen med så derfor synes jeg at

at få sagt her at at den der politik som dansk folkeparti står for hvor europa skal gå i opløsning hvor vi skal tilbage til det som vi kendte i nitten trediverne er en politik som rusland ønsker for at styrke

i world trade center den ellevte september to tusind og et fuldstændig det samme jeg har aldrig nogen sinde haft et møde med nogen som helst fra den russiske ambassade jeg tvivler på at der er

gruppe om nogen overhovedet der gør det derimod må jeg konstatere at socialistisk folkeparti har haft et generalieblad som siger sparto i forhold til at samarbejde med udemokratiske regimer og føre femte kolonne virksomhed i danmark så jeg synes

i forhold til sociale ydelser det her med at

så kan tage til et andet eu land og leve op til de regler der er omkring jobsøgning i seks måneder i stedet for tre måneder

det ikke rigtigt at alle borgere hvad enten vi snakker om danmark eller eu skal overholde de regler jeg synes

at reglen er at man skal tage på badeferie men faktisk søge

på om en dansk ledig eller en person der har optjent

er aktivt jobsøgende i bulgarien jeg

jeg tror faktisk at det er en uoverstigelig opgave at bede danske kommunalt ansatte om at holde øje med hvad danske og andre europæiske borgere der har ret til danske ydelser

embedsmand som hverken kan engelsk dansk tysk eller noget andet sprog

sine ydelser og at det allerede i dag er sådan at det er meget vanskeligt for kommunerne at følge op på

søger job i andre lande eller angiveligt søger job i andre lande i danmark har vi det altså sådan at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at

få del i offentlige ydelser det synes jeg er et rigtigt princip

og måske endda ville anbefale

danskerne at stemme nej til eu hvis der kom

sammen med at vi er imod en eller anden form for europæisk samarbejde vi er imod den proces der er sket i det europæiske samarbejde siden nitten to og halvfems vi var sådan set tilhængere af

det indre marked vi var tilhængere af den proces der var op

to og halvfems men etableringen af en politisk dimension en politisk overbygning der går i retning af at mere og mere magt overføres til strasbourg

er vi lodret imod vi ønsker at der kommer en anden dagsorden for eu vi ønsker for nu at sige det rent ud at der kommer mindre eu vi ønsker at

indre marked igen bliver fokus for den måde eu agerer på

dropper ganske meget af den fælles lovgivning der i øvrigt er men vi ville da helst have at det skete inden for eu men selvfølgelig på et tidspunkt

nå dertil hvor man siger at det må vi opgive og så må vi vi sadle om men under alle omstændigheder skal danskerne have mulighed for at tage stilling eftersom de ikke har haft mulighed

i virkeligheden det jeg plæderer for men det jeg så siger er at hvis man for eksempel

en decideret forbundsstat det er jo en af

så kan det da meget vel være at vi når derhen hvor vi siger at vi bliver nødt til meget klart at melde ud at vi skal have en udmeldelse fordi vi simpelt hen ikke kan acceptere de konditioner under hvilke vi opererer

på de europæere og i høj grad østeuropæere som kommer til danmark og påtager sig et arbejde jeg anerkender fuldstændig at det kan man se forskelligt på og det gør vi så

ordføreren forholde sig til og anerkende det faktum at de europæere som kommer til danmark og arbejder i kraft af arbejdskraftens fri bevægelighed samlet set er en samfundsøkonomisk

en overførselsindkomst til den dansker som så ikke

som den her eu borger

jeg har ikke kendskab til beregninger der viser hvor stor en

minuspost det i givet fald måtte være

hvis man isoleret ser på det at der kommer nogle østeuropæere her og betaler nogle penge

det siger sig selv men når det ikke modregnes for hvad det giver af udgift for samfundet at betale overførselsindkomster til personer som lige så godt kunne have taget det arbejde så er det umuligt at svare på det spørgsmål

er det en samfundsøkonomisk gevinst for danmark så

en stor del af de østeuropæere som arbejder i danmark betaler skat og

komme fra hvem skal så yde det arbejde og hvordan får vi så dækket det velfærdshul som det jo i praksis vil betyde

ned på den økonomiske gevinst som de her mennesker

sådan at vi nødvendigvis mener at der skal komme nul østeuropæiske lønmodtagere til danmark det der er afgørende for os

bestemme hvor mange der kommer og vi skal selv bestemme under hvilke konditioner de pågældende arbejder her

billedet er blevet lidt mere mudret og måske har fortonet sig i i polske

tænke mig at høre fra dansk folkepartis eu ordfører om det fortsat

holdning at man bør bekæmpe svig og svindel i eu og hvad dansk folkeparti helt præcist vil gøre for

været mange kontroversielle sager omkring

om de er gået til noget forkert

det kan være til flæskesvær eller eller kuglepenne derfor kunne jeg godt tænke mig at høre fra dansk folkeparti hvad vil man gøre for at gribe i egen barm på det her område og undgå

hvor det er blevet fastslået at der har været tale om

nogen form for svig for så vidt angår

gruppe i europa parlamentets ageren jeg har konstateret at der på afgrænsede områder for eksempel i forhold til størrelsen af et flag på et skib har været

rejst tvivl om hvorvidt man kunne bruge eu midler til det som de er blevet brugt til men jeg har intet kendskab til at der skulle

en mere raffineret ordlyd

det andet spørgsmål er så har dansk

gjort sig overvejelser om hvad man i givet fald vil gøre dag et efter at danskerne muligvis

jeg synes da personligt at

i storbritannien nu hvor man slet ikke har gjort sig konsekvenserne klart ved at stemme sig ud og ikke har nogen plan for hvordan i alverden man skulle forhandle med eu systemet om sin tilknytning til

dansk folkepartis plan hvis danmark skulle

det danske eu medlemskab fordi vi da selvfølgelig skal lære af storbritannien vi skal lære af storbritannien på visse strækninger måske ikke har

udmeldelse det skal vi lære af

jo også være nemmere at håndtere den dag hvor det måtte være sådan

holde en folkeafstemning efterfølgende har holdt en folkeafstemning og den så er faldet ud med det resultat

politiske interesser men i særdeleshed også økonomiske og handelspolitiske interesser storbritannien er i gang med at

til gengæld er dybt afhængigt af at kunne eksportere vores varer til resten af det indre marked gør det slet ikke indtryk i forhold til at man måske skal overveje at reformere tingene indefra frem for at begive sig ud på en ikke særlig farbar vej hvor man kaster alting op i luften og

det håb bliver et forfængeligt håb noget som ikke kan lade lade sig gøre og som jeg også sagde jamen vi skal da lære af briterne

også derfor vi først skal have den afstemning i det øjeblik

vi har en aftale mellem storbritannien og

på det seneste hørt herre kenneth kristensen berth

kenneth kristensen berth hvor han netop talte om

det sidste tal jeg har kunnet opsnuse nemlig at tre og firs procent af danskerne er positive over for eu anerkender herre kenneth kristensen berth at dansk folkeparti er i mindretal her og

folket i det her spørgsmål tværtimod

en dyb utilfredshed med det eksisterende eu samarbejde

tror jeg også der i den danske befolkning set i lyset af de

som brexit har været udtryk for som den nye amerikanske administration har været udtryk for

er blevet lidt nervøse ved tanken om

vender ryggen til os det er fuldt forståeligt

os nu se hvis vi når dertil at vi får en folkeafstemning hvordan den folkeafstemning

falder ud og lad os så se

en holdning som et mindretal har

ikke folkets ønske at vi skal stemme om eu

jeg få det samme svar igen nemlig en en træden vande

for en langt langt større del af den danske befolkning end den tilsvarende del af folketinget er langt mere kritiske over for eu når det handler om konkrete afstemninger

bliver resultatet jo ofte nej og heldigvis for det for danskerne er

i eu samarbejdet som ministerens redegørelse

kan man vist rolig sige været et begivenhedsrigt år

både godt og på ondt

også givet anledning til at vi har set indad og vi har fået lejlighed til at drøfte hvordan vi kan styrke og forbedre det europæiske samarbejde

brexit har selvsagt været en udfordring vi har aldrig før stået i en situation hvor et medlemsland har valgt helt at forlade unionen

udtræden af eu har derfor fyldt meget på dagsordenen og mens vi i venstre ærgrer os over at have mistet en nær ven og allieret i eu håber vi naturligvis på at vi også fremover

godt og givende samarbejde med storbritannien trods brexit vurderer jeg

største udfordring i to tusind og

i to tusind og femten blev man særlig opmærksom på at at kontrollen med eus ydre grænser ikke var god nok

at flere medlemslande lukkede deres nationale grænser ja selv i sverige

også her i danmark ved den dansk tyske grænse er der blevet indført grænsekontrol

at grænsekontrollen jo er midlertidig og i overensstemmelse med

og vi fortsætter med den så længe det er nødvendigt men heller ikke længere danmark kan ikke dæmme op for migrationsstrømmen alene og derfor indgik eus stats og regeringschefer en aftale med

tyrkiet sidste år vel at mærke en aftale der har virket

række migrationspartnerskaber med tredjelande med det formål at standse irregulær migration og tilskynde tilbagesendelsen af udlændinge på ulovligt ophold det er en styrke at vi gennem eu

kan vedtage disse store mellemstatslige og ikke mindst effektive

på tværs af lande har nemlig sikret at vi har mindsket antallet af flygtninge og migranter der kommer til europa

druknede i middelhavets bølger og vi kan hjælpe endnu flere mennesker i deres nærområder

gjort os klogere på eu projektets svagheder men de har også gjort os bevidst om unionens styrker vi danskere

til at afskaffe retsforbeholdet og erstatte det med en tilvalgsordning det betyder så at vi fra første maj i år ikke længere kan deltage fuldt ud i politisamarbejdet eller have have den fulde og uhindrede adgang til europols databaser hvilket jo altså er et vigtigt og effektivt redskab i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme det er en udfordring for danskernes sikkerhed og tryghed dog vil jeg fremhæve at vores statsminister i

tusind og seksten fik forhandlet en rigtig flot aftale på plads så vi nu er nået nogle vigtige skridt videre en aftale hvor danmark har en tættere tilknytning til europol end nogle andre tredjelande eksempelvis norge

lidt bagvendt storm p agtig måde men det skal nok komme til at virke i hvert fald på den korte

at sikre trygheden for os danskere resten af retsforbeholdet og de retsakter vi stemte om

vi desværre afskåret fra at være med i men lad os se hvad fremtiden bringer

eu samarbejdet som danmark fortsat tager større og større del i er

indre marked i en

synes at vinde frem på den politiske dagsorden er forsvaret for et stærkt og globalt europa med åbne markeder vigtigere end nogen sinde det

kan styrkes yderligere vi kan få et digitalt indre marked vi kan få et

er eus frihandelsaftale med canada den der hedder ceta som nu efter flere års forhandlinger endelig er ved at falde endegyldigt på plads jeg kan fortælle at europaudvalget jo var i canada for at høre om canadiernes forventninger til aftalen og canadierne har simpelt hen den forventning at at det kan være en slags plan b

canada der i dag er meget afhængig af at kunne eksportere til usa forventer simpelt hen

eksportere mere til europa og det vil være glædeligt for begge parter så jeg ser frem til at vi i folketinget her

og dermed ratificere aftalen endeligt en aftale der kommer til at fjerne mere end

ni og halvfems procent af de toldbarrierer der i dag er mellem eu og canada og en aftale der forventes at betyde en årlig besparelse på næsten fire milliard kroner for europæiske eksportører vi bliver formentlig et af de allerførste lande der ratificerer aftalen og det synes jeg er ganske

indgåelse af frihandelsaftaler så jeg vil

ved lejlighed så han kunne se lidt lysere på tilværelsen

ganske rigtigt at to tusind og seksten har budt på udfordringer for eu samarbejdet

håndteringen af disse udfordringer altså også skabt fundamentet til at vi

tysk fransk forslag om at

selvfølgelig under forudsætning af at man så i givet fald ikke vil

i de enkelte europæiske lande

altså dem der har haft råd til at betale en menneskesmugler dem der har haft

at komme hertil dem der er blevet samlet op af en båd og ikke er er druknet

om man kunne have have processen

et sted i nærområdet i stedet for at at det var tilfældet der skulle råde så det er bestemt tanker

der kommer til danmark jeg synes det er meget svært

i hvert fald konstatere at det antal der kom

til danmark forrige år var meget meget højt og også højere end vi

med god hjælp fra dansk folkeparti iværksat en række initiativer der har fået antallet bragt

og eksempelvis i danmark ikke kan lide eu fordi de ikke ved hvad projektet handler om det er min klare overbevisning at den myte ikke holder vand både her i danmark

oplever almindelige lønmodtagere et pres på deres løn og arbejdsvilkår social dumping hvor østeuropæiske kollegaer groft udnyttes af grådige arbejdsgivere er et stort problem på mange danske arbejdspladser den her utryghed som man oplever på grund af den sociale dumping

holder uden tvivl mange danskere vågen om natten

nu have et job i morgen kan jeg beholde jobbet hvis jeg nægter at udføre farligt og nedslidende arbejde som jeg egentlig burde sige fra over for ja der er et internationalt ræs mod bunden

løn og arbejdsvilkår det sker ikke kun i form af social dumping vi ser det også i form af udflytning af arbejdspladser virksomheder flytter hen hvor miljøbeskyttelsen er lavest fagforeningsrettigheder er en by i rusland

den nuværende nyliberalistiske globalisering sætter hensynet til store selskaber over hensynet til mennesker og miljø det lægger et pres på almindelige mennesker de rettigheder som generationer før os har tilkæmpet sig i vores nationalstater presses af det nuværende globale ræs mod bunden kigger man på

i anledningen af tres året for romtraktaten

gå videre i retning af afregulering ikke mindst i de frihandelsaftaler som eu forsøger

indgå med canada og usa lige nu her gives store multinationale selskaber ret til at sagsøge danmark

utilfredse med demokratiske beslutninger om eksempelvis forbedring af arbejdstager miljø og forbrugersikkerhed

nogle sager vil de store selskaber ikke skulle køre ved danske domstole nej de skal køres ved en særdomstol der kun kan benyttes af selskaber

og hvor det at benytte muligheden koster så mange penge at det reelt kun vil være en mulighed hvis man har rigtig rigtig mange penge på kistebunden med andre ord er et multinationalt selskab eu

vil uden tvivl blive en fest for de multinationale selskaber hvis de gennemføres men det vil skade folkestyret miljøet og rettighederne

helt ærligt hvorfor lykkedes det egentlig de nordiske velfærdssamfund at udvikle sig til at blive så rige og veludviklede som vores samfund er i dag var det på grund af at man gav efter for krav fra store selskaber og slap de hærgende markedskræfter løs nej det var det ikke tværtimod de nordiske velfærdssamfund er blevet skabt fordi vi tøjlede den rå kapitalisme skabte et organiseret arbejdsmarked med stærke fagforeninger og lod de stærkeste skuldre bære det tungeste læs de nordiske velfærdssamfund blev skabt af arbejderbevægelsen kvindebevægelsen og stærke folkelige institutioner som med aktivitet havde mulighed for at påvirke beslutningstagerne i folketinget

det er afgørende at vi ikke skyller barnet ud med badevandet vi kan ikke løse problemerne som den globale kapitalisme har skabt for ganske almindelige lønmodtagere både her i danmark og i resten af europa ved at afregulere endnu mere de problemer vi ser lige nu er lige præcis et resultat af afregulering

nej vi har brug for at erstatte det nuværende ræs mod bunden med en bæredygtig globalisering der sætter minimumsstandarder for hvor meget man må svine i miljøet og udnytte arbejdskraften

men samtidig giver mulighed for at lande kan gå foran og demokratisk vedtage forbedringer til gavn for lønmodtagere

i stedet vil man fortsætte i samme rille som i dag og dog og dog som en løsning på eus krise har

med det eu som de oplever i dag derfor

støtte til det fra enhedslisten i stedet for vil jeg klart opfordre regeringen til

gå en anden vej til at arbejde for tryghed på arbejdsmarkedet til at sætte massivt ind imod social dumping til at arbejde for at det skal være muligt for os her i folketinget

vedtage forbedringer eksempelvis i forbrugerbeskyttelsen uden at blive stoppet af eus indre marked regler

er til fordel for virksomhederne det er helt afgørende at

et samarbejde i europa som folk kan lide så skal de føle de har indflydelse og medbestemmelse det er ikke situationen i dag at folk føler det

fordi de ikke forstår hvad der foregår det er ganske enkelt fordi de alt for ofte oplever at beslutningerne bliver truffet langt væk

er til deres egen fordel det skal ændres og det er det som enhedslisten dagligt arbejder for i folketingets europaudvalg

ingen hemmelighed at vi ikke er glade for eu men at vi er eu modstandere men det ændrer ikke på at vi dagligt forsøger at trække eu i en mere grøn en mere solidarisk en mere bæredygtig og demokratisk retning

med forslag her i folketingssalen

venstrefløj der er i europa lige nu og som

eus nedskæringspolitik eus angreb på sociale rettigheder og på velfærd skal

vi havde fornøjelsen her i efteråret i november af at holde en stor konference for

venstrefløjen her i i folketinget det var ganske interessant at se

en situation i en lang række europæiske lande ikke mindst de hårdt kriseramte lande hvor venstrefløjen står stærkt hvor man er gået fra

at den voldsomme nedskæringspolitik og sociale forarmelse som

har trukket ned over hovedet på befolkningerne i eksempelvis grækenland mod befolkningens egen vilje i aktiv modstand

fra eus side mod demokratiske beslutninger om at gøre op med den forfejlede

fører til et tættere samarbejde på venstrefløjen i europa og en voksende kritik af den udemokratiske og asociale retning som eu bevæger sig

og enhedslisten og regeringen er meget uenige

vi kan have en debat i dag hvor uenighederne kan mødes og

villumsen kan forholde sig til det men alligevel vil

en meget meget vigtig pointe i at

er meget meget afhængig af eu eller rettere sagt det at der

eu medlemskabsperspektiv

har været helt afgørende for den stabilisering

sted efter den frygtelige borgerkrig

halvfemserne i eksjugoslavien

godt høre om herre nikolaj villumsen vil anerkende det anerkende

og i den forbindelse anerkende at eu har haft en meget meget fredsskabende funktion i forhold til

det som som jeg så også tror er et problem

som jo lavede en masse ændringer blandt andet også forringelser for

ønsket om at komme med i det europæiske fællesskab der er i vesteuropa og den blok der er der er en en positiv drivkraft problemet er jo så indholdet af de krav som man

de kommer ind i et fællesskab

det er en afgørende demokratisk civilisering af de samfund der er dernede at man kommer ind og får den mulighed

vil ødelægge ved at han går ind for at eu skal gå i opløsning

europa vi får hvis enhedslistens politik

som er demokratisk solidarisk og bæredygtigt og det er da også lige præcis et fællesskab som skal kunne

landene på balkan med

med eu i dag er jo at når man skærer ned når man forringer velfærden skaber utryghed for for almindelige lønmodtagere

grobund for højreradikale partier

blandt andet også det vi har set i nogle af de østeuropæiske lande der er kommet med polen og ungarn ikke mindst hvor der er en meget meget bekymrende autoritær udvikling og hvor eu ikke har nogen redskaber til at imødegå den her autoritære

og en indsigt i

analysen af hvad der er af udfordringer med ordføreren

noget af det som jeg ved gode grønne progressive kræfter på tværs af europa netop er glade for at vi har et stærkt eu hvor vi har taget nogle beslutninger i fællesskab der holder enkeltlandene op på miljøkrav på vandmiljøkrav og

vi har et eu hvor der er taget nogle forpligtigende beslutninger som vi skal leve op til så så kunne man ikke

meget hårde kritik af hele projektet som jeg hørte i

flytter derhen hvor de kan svine mest eller

arbejdstagerrettigheder det derfor at vi i enhedslisten er er store tilhængere af at man laver samarbejde omkring minimumsstandarder men ikke laver den her maksimumharmonisering

totalharmonisering som eu gør der forhindrer lande i

for jeg mener det er vigtigt at man kan gå foran og inspirere hinanden og dermed presse udviklingen fremad

hvem der virkelig græd over brexit

det er eu der har holdt den engelske regering op på nogle grønne standarder jeg mener simpelt hen at det her forpligtigende fællesskab netop er så afgørende om grænseoverskridende udfordringer som vi ikke bare kan sige er nationale anliggender og kan ordføreren ikke se det positive i det

bare om balancen i det der er plusser og minusser ved alt jeg ved godt

balancen slår ud for enhedslisten

en anerkendelse af at det her faktisk har en værdi

er tale om en totalharmonisering der forhindrer os i at gå foran så så de der positive ting som herre rasmus nordqvist beskriver

al mulig respekt for det men vi ved jo og det var det der var reaktionen efter at briterne stemte sig ud af eu der var et krav fra enhedslisten om

en folkeafstemning i danmark med det formål at danmark skulle melde sig ud

der sagt at vi skal have et bredere og bedre og mere forpligtende samarbejde mellem flere europæiske lande eksempelvis med udgangspunkt i europarådet

af europarådet rusland tyrkiet alle mulige andre lande hvor der er dybt kritisable og

enkelt hvis nu man melder sig ud af eu som man har ønsket i enhedslisten hvad i alverden skal så træde i stedet og så det andet spørgsmål

glimrende at enhedslisten har gode drøftelser med resten af venstrefløjen i europa

ikke korrekt at enhedslisten stort set de eneste i den kreds af partier og bevægelser på venstrefløjen

på og retten til at gå foran på

er at det skal vi 1 arbejde for det er det jeg lige har stået og opfordret regeringen til

danmark bør genforhandle vores forhold til

folkeafstemning så det er ligesom det vi har har sagt det er ikke en folkeafstemning om dansk medlemskab i morgen det er et forsøg på at ændre eu i en mere solidarisk bæredygtig

det vi gerne vil det er vi ikke alene om

det svenske venstrefløjsparti eller lignende

komme i tanker om nogle af de partier eller bevægelser i sydeuropa som herre nikolaj villumsen snakker om lige nu gør oprør imod nedskæringspolitikken

at deres nationalstater skal melde sig ud af eu fordi de ganske udmærket er klar over at det vil være en katastrofe i forhold til deres staters økonomi grundlæggende og for det andet vil det gøre det langt sværere at kunne regulere den rå kapitalisme som

at forlade eu eller euroen hvis ikke man kan få en ændring

side i plan b regi som man kalder det plan b i forhold til at ville stå imod eus afpresning

hvor de nordiske venstrefløjspartier hvor venstrefløjen fra fra holland repræsentanter fra fra grækenland italien

slovenien en lang række andre lande deltog

den redegørelse står det klart at eu står over for en række udfordringer forholdet til rusland det fortsatte samarbejde med usa under en ny administration terrorbekæmpelse migration kontrol med de ydre grænser vækst beskæftigelse og mange andre ting læg dertil to helt afgørende valg i to af de største medlemslande tyskland og frankrig som kan få afgørende indflydelse på styrken af samarbejdet

for meget sagt at det europæiske samarbejde på nogle områder står midt i en brydningstid her skal vi kende vores besøgelsestid holde sammen og præge samarbejdet i den retning som vi mener er til størst gavn for borgerne i europa

som vi har oplevet i de seneste år den flygtninge og migrantstrøm som vi så i europa forrige sommer hvor mennesker i hobetal vandrede op igennem tyskland på flugt fra fattigdom og krig er kommet under bedre kontrol end den

vigtig eu er når det kommer til de store spørgsmål spørgsmål hvor et lille land som danmark vanskeligt kan handle alene også i bestræbelserne på at få stoppet flygtninge i at tage den livsfarlige tur over middelhavet fra libyen til italien spiller eu en vigtig rolle vores indflydelse på den anden side af middelhavet er større når vi står sammen i europa

de liberale frihedsrettigheder og retssamfundet er truet af kræfter som er fjender af de åbne frie samfund men det er ikke løsningen at lukke os om os selv holde os for ørerne og lukke øjnene og håbe på at problemerne går væk for det er igennem internationalt samarbejde at vi løser internationale udfordringer når det kommer til økonomisk vækst og velstand kan det europæiske samarbejdes betydning nærmest ikke overdrives danmark er som en lille åben økonomi fuldstændig afhængig af at handle med andre

det helt nære plan for den enkelte borger helt almindelige danskere har takket være det indre marked og frihandel oplevet en enorm vækst i deres egen private økonomi og det det som eu er bedst til

skabe rammerne for fri handel på tværs af landegrænser ved at nedbryde den protektionisme som tidligere prægede handelsmulighederne mellem de europæiske lande alternativet til det frie indre marked er fri adgang for stater til at bygge en mur af handelshindringer omkring sig hvis vi også i fremtiden skal opleve den samme

vækst i velstand og frihed skal eu koncentrere sig om sin kerneopgave frem for at blande sig i alt for mange ting som i sidste ende bedst varetages af medlemslandene eller nogle gange af den enkelte borger derfor skal danmark arbejde for at eu bliver mere effektivt og mere fokuseret det skal vi sikre i fællesskab og

anders samuelsen mente at man skulle bryde med eu reglerne for så vidt angik

børnechecken der var ikke nogen grund til at følge de regler mente

kunne true med at smide os ud men det ville jo alligevel ikke blive til noget

jeg går ud fra at referatet er korrekt handler jo om

en politisk retning man mener eu skal skal bevæge sig i

min ordførertale at der er masser af ting som vi i liberal alliance mener eu ikke skal blande sig i vi mener for eksempel ikke

at der er fælles regler for hvilke velfærdsydelser man skal udbetale til hvem men det er jo noget som vi søger at påvirke

på en konstruktiv måde i det samarbejde og på den politiske kampplads som det

den eneste løsning der er i liberal alliance er vi klar til at tage de bøder der måtte komme fra eu de kan komme og true os med at danmark bliver smidt ud det kommer aldrig til at ske

er det så jeg spørger en gang til har liberal alliance ændret holdning så liberal alliance ikke længere er interesseret i at bryde eu regler eller

størrelsen på velfærdsydelser til de omkostningsniveauer som er i de respektive lande så det går jo politisk i den retning

vi fremførte vi mente det skulle gå tilbage i to tusind og fjorten og vi har ikke ændret holdning på det område

det giver jo anledning til at vi både kigger fremad men i den grad også tilbage og husker på

hvordan vi så fremadrettet kan gøre det her meget bedre hvis vi starter med at se tilbage

alle sammen historien men i denne brydningstid er det jo godt lige at blive mindet om at eu i bund og grund er et fredsprojekt dengang blev freden skabt ud fra en liberal devise om at hvis vi handler med hinanden bliver vi afhængige af hinanden og derfor vil vi ikke gå i krig med hinanden det betyder ikke at fred er lig med frihandel men fred er lig med det der ligger bag ved frihandel nemlig samarbejde når vi samarbejder lærer vi hinanden at kende

vejen til krig og konflikt meget sværere og længere samarbejdet

at være så givtigt at vi sammen skulle løse andre problemstillinger end bare handel vi skulle nemlig løse problemer der går over grænserne og her er det jo specielt nærliggende for os at være rigtig glade for det udvidede samarbejde på klima og

problemstillinger vi står over for

udenrigsministeren nævner i sin redegørelse at eu samarbejdet

af en svagere opbakning fra dele af den europæiske befolkning og det store spørgsmål er jo selvfølgelig hvorfor opbakningen er dalende hvorfor synes en stor gruppe europæere ikke at det europæiske samarbejde svarer på de problemstillinger som vi står over for samarbejde sker bedst under forudsætning af at sammenhængskraft og dermed også solidaritet

her år herhjemme ser vi skævt til den fri bevægelighed fordi

fællesnævneren for meget af det pres som som eu oplever er faktisk at borgere ikke føler at de får gavn af den velstand som alle undersøgelser viser at det europæiske samarbejde faktisk har givet os samtidig får borgerne tudet ørerne fulde af at

det eus skyld så er det nede i eu de har pålagt os noget der gør at vi har

synes simpelt hen at vi nationale politikere må holde op med altid bare at skyde skylden på eu hver gang vi træffer en upopulær beslutning for det er jo ikke sådan det forholder sig for det første er vi med til at træffe de beslutninger og for det andet er der rigtig ofte mange muligheder for

implementere de forskellige beslutninger der er truffet så

set sige at hvis vi i dag i den her redegørelsesdebat kan blive enige om at forholde os sandfærdigt til hvornår noget er

kunne fejre romtraktaten på i morgen men det andet handler så mere konkret om hvilke politikområder vi skal forfølge for at borgerne føler at det europæiske samarbejde fortsat er svaret på de grænseoverskridende problemstillinger

som er relevante at få løst for deres hverdag stats og regeringscheferne har besluttet

i særdeleshed skal være et fokus på migration sikkerhed og økonomisk vækst og udenrigsministeren giver

i sin redegørelse at det også er den retning som regeringen ønsker det

det er jeg faktisk bestemt ikke enig i

helt essentielle faktorer nemlig den sociale og miljømæssige bundlinje som jeg mener er helt afgørende for at

samarbejdet kan blive nærværende for alle eus borgere migration bliver nævnt som et hovedfokus for det europæiske samarbejde og jeg kunne ikke være mere enig i

optage os meget det europæiske samarbejde bør sætte massivt ind for at afbøde årsagerne til at mennesker vælger at tage den svære beslutning

efterlade deres hjem og tage på en lang og farefuld

massiv udviklingshjælp til udviklingslandene så vi får skabt stabile samfund hvor befolkningerne føler at der er et håb for en bæredygtig fremtid og som også kan gøre at der ikke kommer konflikter og så når flygtningen kommer den lange og farefulde vej til europa

vi selvfølgelig stå sammen i medlemslandene

det kræver at vi har modet til at kunne forhandle en fordelingsnøgle på plads som kommissionen har foreslået og som det

europæiske samarbejde nødvendigvis går i øjeblikket og vi ser desværre heller ikke at regeringen skubber på den vej

til solidarisk fordeling af flygtninge i stedet er tyrkietaftalen og flere lignende aftaler med andre lande samt tilbagesendelsesaftaler det som der især bliver fokuseret på det synes vi fra alternativets side er utrolig bekymrende for disse aftaler af forskellig art vil ikke løse de grundlæggende årsager til at så mange mennesker vælger at flygte fra deres hjem det gør os blot utrolig afhængige af lande med diktatoriske tilstande som tyrkiet og vi risikerer

hvor vi ikke kan garantere for deres sikkerhed så alt i alt

tage fat på og for at tingene ikke skal blive

vil jeg faktisk gerne slutte af med

jeg er faktisk håbefuld på vegne af

jeg tror og håber kommer til at ske

vi står i en alvorlig krise i det europæiske samarbejde og jeg tror på at det faktisk kan få os til at få øjnene op for alle de positive elementer der er alle de positive elementer

herre uffe elbæk nedkommet med danmarks mest

jeg husker at

alle andre partier var modstander af at danmark skulle betale mere til eu men så sagde herre rasmus nordqvist frisk og frejdigt at

skønt fordi der er så mange opgaver der skal løses

at gå i den anden retning for jeg kunne egentlig godt tænke mig

vide om herre rasmus nordqvist kunne nævne nogle områder som eu

vi vi samarbejder med vores nære naboer og det gør vi jo igennem eu samarbejdet

der ikke skal tages beslutninger på eu plan men hvor vi faktisk kan bruge det meget stærke koordinerende

kun vejene hvis jeg blev stillet det spørgsmål

kunne nævne de første halvtreds ting som eu ikke skulle beskæftige sig med men det var lige det med infrastrukturen herre rasmus nordqvist kunne komme på kunne der være andre ting som herre rasmus nordqvist ikke mener

det som jeg synes er så vigtigt at pointere i forhold til eu

det handler om samarbejde vi kan ikke lukke os inde i os selv og tro at vi løser tingene

hele flygtningespørgsmålet hvor vi kan stå og klappe af at dansk folkeparti har fået andre partier med på at lave grænsebomme

af andre lande længere mod syd så vi har jo ikke den

der ville få eu til at falde fuldstændig sammen var det den første brik i dominospillet hvor alle andre så

nu i dag er bekymringerne slet ikke væk

eu og europa er blevet skubbet ud i

rykke os tættere sammen

til at arbejde endnu mere målrettet på at finde konkrete løsninger på konkrete problemstillinger blandt andet migration sikkerhed og økonomisk vækst samtidig har

kommissionen og alle eu landene også engageret sig i en synes jeg

om europas fremtid

rundtomkring os i hele verden det er blandt andet under indtryk af valget af trump

betydet at den liberale verdensorden pludselig står uden leder og spørgsmålet er så om det er europa der skal påtage sig det lederskab europa

situation at vi ikke er fuldstændig sikre på at usa vil overholde den musketered som vores sikkerhed sikkerhed i høj grad er baseret på

og rusland

det internationale samfunds love og regler og som udviser stor aggressivitet

så er der et område som der ikke bliver talt så meget om

men kigger vi ud i fremtiden og kigger vi på de økonomier som buldrer derudad lige nu så kan vi også godt se at europas position i den grad er udfordret

på den økonomiske toptiliste i verden inden for de næste par årtier kan de tre lande meget vel alle sammen være

at europa har været en verdensdel med

position økonomisk og som normskaber

hvordan vi sikrer at europas stadig væk er en stærk region en stærk økonomi

det som jeg i går hørte en kalde

også var inde på at forhindre at vi røg i totterne på hinanden men det

fordi eu er vores vigtigste marked men ved at være med

arbejdsmarkedet

fuldstændig afgørende både at vi kan beskytte de høje standarder hos os selv

at vi kan være med til at trække verden i den retning

over vores egne forhold men også over hele verden

afsindig nødvendigt

med bekymring

for vi tror

på papiret betyder suverænitet

hvis det er er friheden til at kopiere andre

bringer sig selv i vil

jo deres største eksportmarked

hvorfor skulle canada lave en ny aftale med storbritannien

til arbejdskraftens fri bevægelighed hvor storbritannien får mulighed for at lukke grænsen på en anden måde end hvis de var blevet i eu men på mange andre områder må man jo bare konstatere at den suverænitet de har vundet ved at træde ud af eu er suveræniteten til at kopiere os andre

er så meget vigtigere at vi bliver i samarbejdet så vi er med til at lave reglerne i stedet

eu begejstret parti i radikale venstre

oppe fra formandsstolen

at sige tak til regeringen og de tre regeringspartier for at

i det her arbejde som er så vigtigt for danmark og for europa

som jo selvfølgelig også har været berettigede

danske folketing med undtagelse af et

problemer eu står i men også

fordi det faktisk handler om vores egen selvbestemmelse det handler om medbestemmelse

derfor vil jeg gerne kvittere for det gode arbejde synes jeg som regeringen gør i den forbindelse

også glad for at vi arbejder på en fælles udtalelse som vi synes er ambitiøs

de ønsker vi har til den fremtidige eu debat i danmark men også

fru zenia stampe overrasker mig men det gjorde fru zenia stampe faktisk med sine imperiale ambitioner

tanke om at vi skal gå ud i verden og redde verden og skabe demokrati i hele verden det må man jo sige

men tillykke med de imperiale ambitioner

fru zenia stampe

det radikale venstre priser sig jo altid af solidariske løsninger blandt andet også på asylområdet

viser det forhold at danmark er lykkedes med at reducere antallet af asylansøgere med en og halvfjerds procent

at sige det med det imperiale

synes at der ligger en temmelig alvorlig pointe

skal ikke udsættes for ulige konkurrence

sætte en standard ikke bare her

det er selvfølgelig ikke os der bestemmer men det er noget man gør i en forhandling

at forhindre ulige konkurrence

ligeglad med klimaet ligeglad med miljøet ligeglad med arbejdsmiljøet sikkerhedshjemle og så videre

så vi sørger for at der er nogenlunde

det kan jo undre lidt at asyltallet ikke er faldet

mange der ikke var registreret det er de så blevet så der har vistnok været tale om at en del af dem der kom allerede og femten først er blevet registreret

benægte at stramningerne

er hovedårsagen hovedårsagen er nok at man har fået stoppet flygtningestrømmen

plejer at sammenligne os med altså tyskland og sverige

der er beskyttet af ikke alene en grænsekontrol men adskillige grænsekontroller som efterhånden er blevet etableret op igennem europa og om det ikke faktuelt er sådan

kortet over de lande der havde fået grænsekontrol

sige uproportionalt stort asylpres

for så vidt var et forsøg på

men i stedet for grænsekontrol

grundet en række tendenser i forskellige lande som

betyder det at eu vil gå i opløsning

dansk folkeparti og enhedslisten men

vil sige til alle dem der siger det at hvis man ikke havde eu var man nødt til at opfinde

europa er

så afhængige af hinanden der er så mange

grænseoverskridende problemer som kræver grænseoverskridende internationale løsninger at vi er nødt til at have et samarbejde som eu et samarbejde hvor der er institutioner

også er overgivelse af suverænitet til fællesskabet

jo derfor der er så mange der har forskellige vidtløftige ideer om hvordan man kan

men sandheden er at man er nødt til at have institutioner man er nødt til at have regler

nødt til at have en domstol der dømmer hvis

skæbnefællesskab i eu jeg ved godt at når

har det med sagen at gøre jeg synes præcis at det det vi har set

vi ikke var i stand til at gribe ind

vi var impotente da der skulle laves en løsning på konflikten dernede

blandt andet kosovo men også få de andre lande

ville vende tilbage til

er klart at der er nogle udfordringer vi skal forholde os til lad mig her nævne i hvert fald

tre områder som jeg synes det kan være vigtigt at nævne

tvivl om at der er mange forklaringer på at

at folk kommer i klemme og så videre det er sikkert en del af det men jeg

der også er nogle muligheder for at man kan gøre noget ved

vi kan håndtere globaliseringen på en måde så den bliver til gavn for for alle mennesker

efter vores mening reaktionær sparepolitik der overhovedet ikke tager med i billedet

også skal bruge efterspørgselsinstrumentet hvis man skal

man har en forestilling om at man udelukkende gennem arbejdsmarkedsreformer og og nedskæringer kan få balance i økonomien så man igen kan skabe grundlag

for fremgang det er der opstået en stor diskussion om i europa og især de sydeuropæiske lande er utilfredse

skabes flere jobs

handler om at der kommer mere efterspørgsel at der kommer flere investeringer at eksempelvis grækenland får

deres gæld

lige ansvarligt men jeg mener at vi er nødt til at diskutere hvordan vi kan lempe

den meget stramme økonomiske politik

udfordring for hele vores kontinent

at have et formaliseret samarbejde

det ind i eu institutionerne der foregår et arbejde om en revision af dublinforordningen der foregår et arbejde om

ydre grænser

om fordelingen af flygtninge i vores område kan vi ikke bare stikke i i baglommen alle

gang på jorden men man kan godt diskutere andre måder at

her gjort mere rimeligt på der er altid i politik økonomiske incitamenter eller økonomisk straf man kan bruge

fra den danske regerings side i forhold til hvordan vi kan få hul på diskussionen om hvordan

det at der er en grænse for hvor mange flygtninge vi kan tage til vores kontinent

den grænse er ikke nået endnu hvis vi ser på europa som helhed det er den altså ikke

ikke er enkelte lande som sverige og tyskland

bære hele den byrde men at andre lande

deres del af byrden det tredje jeg

har det også forbindelse med den store udvidelse vi var tilhængere af den af sikkerhedspolitiske grunde

er ingen som helst tvivl om at beslutningsprocessen er blevet langt langt vanskeligere det

indlysende nok når der er otte og tyve lande nu snart syv og tyve lande der skal blive enige især når man på mange områder stadig væk har enstemmighed hvad vi stadig væk støtter

nationalstaterne har et senat

at få den enstemmighed det er derfor debatten om et mere fleksibelt samarbejde et europa i flere rum

har skrevet mange kronikker og artikler om

hånsord i hovedet hver gang jeg har nævnt det

de forskellige folkeafstemningskampagner både nitten to og halvfems og

er så forskellige at det at det er lidt af en illusion at tro på at vi kan få det hele indpasset

og på en meget ubehagelig måde i øjeblikket det er ikke ønskværdigt

få et europa i flere rum jeg tror det er nødvendigt hvis vi skal have eu til at fungere igen

vi kan virkeliggøre den tanke med henblik på at eu kan komme ud af

holger k nielsen taler om et perspektiv

bosnien albanien

jeg synes bare det er et lidt besynderligt ordvalg altså et perspektiv de skal have

mener herre holger k nielsen at de pågældende lande skal være medlem af eu ja eller nej

at holde nogle lande sådan lidt for nar ved at sige at de har et perspektiv om måske på et eller andet tidspunkt

de har også haft et perspektiv i adskillige årtier efterhånden så så mener herre holger k nielsen at de lande skal være medlem af

kan undgå at vi kommer i den

der har det jo vist sig at det er eu

den afgørende nøgle den afgørende nøgle hvis man skal undgå

problemer vi har en republika srpska som truer med

melde sig ud og derfor synes jeg at selve den idé

at der overhovedet er en eller anden tanke om at de på et tidspunkt skal være medlem af eu forekommer så uendelig fjern

de også stadig væk have et perspektiv om at blive medlem af eu eller eller har det ændret sig hvordan hvordan ser

længere det helt helt store tema i serbisk politik som det var så meget tidligere

fuldstændig enig i men igen vil

er at eu bliver mere offensivt

et par ord om kommissionens hvidbog

glad for at vi også i dag har fået taget hul på den debat

i tvivl om at der er forskellige synspunkter

synspunkter til en vel

lyst til at få meldt danmark helt ud af eu

tilføje at der er målinger der viser

tretten procent af danskerne som deler det synspunkt det er jo ikke fordi det er overvældende men det er da en debat som vi skal tage med åben pande

rom i morgen på tres året for romtraktaten er det naturligt at gøre status over hvad vi har opnået og hvor vi skal hen ikke mindst i en verden hvor vi er udfordret og hvor sikkerhedstrusler fra rusland og terrorister også er noget der er på dagsordenen hvor ikke alle følger de internationale spilleregler og hvor en

mange spørgsmål og hvor der også er afgørende valg

tyskland og frankrig

den økonomiske krise som endnu ikke helt har sluppet sit tag i sydeuropa

er meget på spil også for eu jeg synes det er positivt

opstiller forskellige scenarier for eu i

de er sat på spidsen det skriver kommissionen også selv men det giver os

og reflektere over hvad det egentlig er for et samarbejde som vi vil have med hinanden

det som herre holger k nielsen var inde på i sin ordførertale vi er ved starten af en refleksionsproces og hvidbogen vil blive fulgt op af en række refleksionspapirer

tror jeg en interessant og spændende debat og mon ikke vi når

notifikationen på onsdag

vil vi få et mere fuldstændigt billede af hvad det er storbritannien egentlig ønsker sig vores tilgang til forhandlingerne vil naturligvis være at sikre danske borgeres og danske virksomheders interesser og interesser er der

der er indbetalingerne til eus budget det indre marked og danske statsborgere i storbritannien

ordentlige rettigheder vi ønsker fra regeringens side en relativt hurtig afklaring af principperne for de vigtigste dele af skilsmissen som for eksempel

det finansielle mellemværende mellem eu og storbritannien og eu borgernes rettigheder i storbritannien det vil skabe tror vi de bedst mulige rammer for at forhandle en fremtidig aftale som naturligvis skal balancere rettigheder og pligter migrationsspørgsmålet har også været berørt flere gange i løbet af debatten

beskriver de mange fremskridt der er sket i eu på migrationsområdet i to tusind og seksten heldigvis står vi i dag et helt andet sted end vi gjorde for en år siden indgåelsen af eu tyrkiet aftalen

tilstrømningen af irregulære migranter til grækenland er faldet drastisk og lukningen af vestbalkanruten har begrænset strømmene

i europa en af de største udfordringer lige nu er den centrale middelhavsrute her kommer godt halvfems procent til italien via libyen derfor yder eu også bistand til libyen særlig i forhold til kapacitetsopbygning og styrkelse af den libyske grænsekontrol

at der ikke er nemme løsninger når det handler om migration

også klart at en del af de holdbare løsninger som kan komme til at virke og som

vigtig spiller et internationalt forum som er vigtigt for danmark

det skal vi værne om eu samarbejdet har skabt og vil fortsat skabe store og konkrete resultater som vi har gavn af hver eneste dag

folkehøring som vi også var en del

og som folketinget havde arrangeret her for nylig jo mere viden deltagerne fik

jo faktisk viste de målinger som blev lavet undervejs så

er en af eus allerstørste succeser det at vi handler sammen har gjort at vores bnp ifølge nogle opgørelser er godt hundrede milliard kroner højere og reallønnen næsten ti procent højere end hvis vi ikke havde

det svarer faktisk til ifølge den undersøgelse som jeg henviser til her at et helt almindeligt lo ægtepar i ejerbolig årligt har en merindtægt på

kroner det er ikke småpenge det indre marked har

det har gjort dansk økonomi stærkere fordi danmark er kendetegnet ved at vi altid og det har

økonomi som er afhængig af at vi handler med andre at vi agerer globalt

nogle der ser ud over landets grænser den udvikling skal fortsætte og eu skal styrkes på de områder der har skabt størst betydning for danmarks muligheder for at klare sig i

regeringen vil fortsat arbejde for et stærkt fokus på at skabe vækst og beskæftigelse gennem også et bedre fungerende indre marked

særlig på et velfungerende indre marked inden for store områder som

eu er også et af de vigtige redskaber som vi har i forhold til at sikre overholdelse af internationale spilleregler vi skal bruge kræfterne på i fællesskab at finde de rigtige løsninger også når det gælder håndteringen af protektionistiske tiltag fra nogle af vores vigtigste handelspartnere her er svaret heller ikke at vi bare lukker os om os selv vi har en større fylde når vi står skulder ved skulder

med andre for eksport og frihandel det synes jeg er værd at understrege er med til at skabe job og vækst og det er det der finansierer det velfærdssamfund som der er bred opbakning til i danmark i oktober sidste år blev

mest ambitiøse handelsaftale som eu nogen sinde har indgået underskrevet og den er på vej igennem folketingssalen i øjeblikket det er eu canada aftalen som ventes at øge dansk eksport med over to milliard kroner årligt

også være med til at skabe øget beskæftigelse så i vores dagligdag nyder vi godt af de positive elementer af et eu samarbejde på mange områder men også sådan helt ned på dagligdagsområdet som på teleområdet hvor det nu er langt billigere at ringe og sende

dermed er ikke sagt at eu er perfekt som det er vi skal have en kritisk og åben diskussion om eu samarbejdet på samme måde som vi herhjemme

om velfærdsstaten uden dermed at være modstandere af velfærdssamfundet

man hundrede procent imod det hele sådan skal det ikke være og sådan er det jo heller ikke reelt

behov for at eu reformeres indefra så det bliver slankere og mere effektivt og at arbejdet fokuseres på det som vi som regering mener er eus kerneopgaver nemlig at levere fred frihed og frihandel til europæerne når storbritannien nu forlader eu

vil danmark miste en tæt samarbejdspartner og magtbalancerne i eu vil ændre sig derfor rejser jeg også rundt i den kommende tid for at opbygge alliancer med andre eu lande det gælder både de lande som vi måske ikke taler helt så ofte med og de lande som vi ofte samarbejder med men måske kan samarbejde endnu tættere med på flere

blandt nogle af de europæiske lande blandt andet tyskland og østrig og irland men det vil vi jo meget gerne udbygge sådan at vi ender med at få den del til at falde på plads

faldt væk med briternes nej altså briternes brexit

de beslutninger som der bliver truffet i den kommende tid

på det europæiske niveau det er klart at det er afgørende

i den dialog som vi har med de andre for at vi kan være en attraktiv alliancepartner det bliver vi kun hvis vi er gode til

eu samarbejdet i en helhed altså både kunne se plusserne og minusserne men ikke glemme det overordnede blik på eu samarbejdet

være parate til at give os lidt på nogle af de sager som er mindre vigtige for danmark men er betydningsfulde for vores samarbejdspartnere hvis vi skal have deres støtte

den smidighed som det skal have for at kunne levere og fungere fred frihed og frihandel kommer ikke af sig selv det er noget der skal arbejdes hårdt for det kræver at eu holder sammen og i praksis er et beslutningskraftigt organ og det skal vi gøre vores til

i folketinget så er de jo et reelt ja parti det er os der er de reelle skeptikere

til den konkrete politik så stemmer vi langt mere skeptisk end de

så kan man jo som medlem af dansk

store forhåbninger til hvad det her langt mere eu skeptiske parti vil kunne udrette i regeringen så jeg vil sådan set bare spørge udenrigsministeren hvordan den her angiveligt mere eu skeptiske linje end dansk folkepartis konkret har afspejlet sig i regeringens politik

hertil og ikke længere jeg ved godt hvordan jeg

nu sidder liberal alliance i regeringen og er med til at påvirke de udspil der kommer fra regeringen

men vi tager også udgangspunkt i det som der er

som måske kommer på baggrund af den kritik som liberal alliance har været med til at at rejse

med til at rejse nemlig at eu skal blive mere fokuseret i stedet for at brede sig over alle mulige områder det er blandt andet derfor at vi har set

befolkning som meget klart udtrykte at der skulle sættes ind over for social dumping jeg mener det var mere end end firs

som faktisk sagde at der blev gjort for lidt

acceptabelt at man arbejder i danmark uden at arbejde

når man har den situation at der er så massivt et flertal i den danske befolkning der mener der er et problem med med

overhovedet ikke nævnt er det fordi man fra regeringens side ikke mener der bør gøres en

at kontrolindsatsen for eksempel i forhold til ulovlig cabotagekørsel er effektiv

der skabes en fair konkurrence på vejtransportområdet og regeringen

medvirker jo også allerede aktivt til det i finanslovsaftalen for to tusind og seksten var de tre regeringspartier

ulovlig cabotagekørsel også i finanslovsaftalen for to tusind og sytten

den aftale som blev indgået om at at undersøge muligheden for at etablere en forsøgsordning med anvendelse af for eksempel automatisk nummerpladegenkendelse som et element

det her massive flertal på mere end firs procent af deltagerne i folkehøringen gav udtryk for

rigtig høre på udenrigsministeren

helt konkret var planer om at gøre

når vi ikke kan læse noget om det i redegørelsen og heller ikke har hørt det tidligere i udenrigsministerens

det danske arbejdsmarked skal arbejde på ordentlige vilkår det er derfor vi har

parter arbejdstagere og arbejdsgivere

med på området og så supplerer folketinget indimellem

tiltag som skal være med til at sikre

vi havde samhandlet med hvis ikke det indre marked eksisterede

en bekræftelse af at også inden det indre marked foregik der

en slags liv her i danmark der blev også handlet med andre lande på helt naturlig vis er det ikke korrekt at vi altså faktisk handlede

inden det indre marked men så sandelig også inden nitten

at vi har et indre marked er med til at

en mindre spændende debat vi har indkaldt til forespørgselsdebatten om regeringens ambitioner for samarbejdet i eu fordi vi jo har fæstnet

os ved at det af regeringsgrundlaget fremgår at regeringen vil arbejde for et slankere eu samarbejde og det er jo interessant at finde ud af sådan mere konkret hvad der kommer til at ligge i den ambition jeg må sige at det

er almindeligheder som er med i den artikel

udenrigsministeren får lejlighed til at svare på forespørgslen her om om lidt

også talrige gange i europaudvalget hørt at

statsministeren har plæderet for at tiden ikke er inde til institutionelle reformer eller nye traktater

og da eu jo har grundlag i lissabontraktaten til at foretage sig hvad man gør så måtte man jo gå ud fra at lissabontraktaten skulle ændres hvis man ville arbejde for et slankere eu samarbejde nu har kommissionsformanden

tilmed siden vi indleverede forespørgselsdebatten barslet med sin hvidbog om eus fremtid der jo opregner fem scenarier for hvordan eu skal udvikle sig og det vil også være interessant at få en fornemmelse af hvor ikke alene regeringen men også folketingets øvrige partier ser eu samarbejdet bevæge sig hen

forhåbentlig at blive klogere på hvad regeringen egentlig mener med et slankere samarbejde hvilke opgaver

skal tage sig af i fremtiden som eu i dag tager sig af og hvordan man agter at forhindre eu i at gøre det uden at lave ændringer i

at regeringsgrundlaget læses så grundigt

så også rejses mange spørgsmål som der gives

for at vi så kan få uddybet dermed skabes der en debat her i folketinget som forhåbentlig kan bidrage til at få de uklarheder

så vi sammen kan fokusere på at levere resultater

ganske rigtigt at vi i regeringsgrundlaget

effektivt eu det er derfor for snævert kun at spørge til hvordan vi vil levere et slankt eu de tre elementer synes vi hører sammen for de

tilsammen sikre at eu leverer de resultater som der er behov for regeringens udgangspunkt er at eu grundlæggende er positivt for danmark danmarks velstand sikkerhed og fremtid sikres gennem eu samarbejdet vi ønsker ikke at danmark melder

af eu og det er der heldigvis også meget få danskere der gør ifølge de målinger vi kender til vi kan ikke skabe vækst for vores virksomheder og sikkerhed for borgerne eller sikre danmarks fremtid bedst ved at vi lukker os om os selv

lukker alt andet ude eller ved at vi træder ud af internationalt forpligtende samarbejder som for eksempel eu er et udtryk for kort sagt er eu en af vores garanter for fred frihed og frihandel det skal vi holde fast i og så skal vi gøre det endnu bedre end vi gør i dag europa står i dag over for en række udfordringer der er krig i europas nærområde og kontrollen med de ydre grænser er udfordret økonomien i europa er endnu ikke oppe i gear og der er behov for at vi skaber mere vækst og beskæftigelse og så skal vi øge sikkerheden internt i europa hvor vi jo desværre har set flere terrorangreb senest forleden derfor har vi også behov for et stærkt eu

ikke lukke os om os selv og forsøge at finde alle løsningerne alene vi bliver nødt til at samarbejde om de udfordringer vi står

eu har merværdi og eu skaber merværdi på en række områder det indre marked er et stort og vigtigt resultat som har bidraget til vækst og beskæftigelse over de sidste mange år jeg tror ikke at man vil finde mange virksomheder der ikke foretrækker et fælleseuropæisk regelsæt og standarder frem for otte og tyve forskellige og jeg tror ikke at man vil finde mange lande ude i verden der ikke foretrækker

én frihandelsaftale med eu frem for en med hvert

merværdi derfor skal vi sørge for at eu er slankt eu skal fokusere på de områder hvor løsningerne bliver bedst hvis de findes i fællesskab mens der ingen grund er til at eu blander sig der hvor vi lige så godt eller bedre selv kan finde de løsninger som vi ser at der

det er det spørgsmål som vi alle skal stille os selv hver gang vi præsenteres for et nyt forslag giver det merværdi at håndtere det på europæisk plan eller er det noget som landene lige så godt kan gøre selv der er rigtig meget der binder os sammen i europa vi ser ens på mange ting men det er også vigtigt at vi ikke glemmer at respektere de forskelle der stadig er og skal være

lov til at indrette vores samfund forskelligt

lov til at have forskellige regler og love der hvor det giver god mening i en tid hvor der er behov for at vi handler på de udfordringer vi står over for er det ligeledes vigtigt at

effektivt derfor eller desværre kan man sige har vi før set at det kan tage lang tid før de nødvendige fælles løsninger findes

tage endnu længere tid før de er implementeret i alle medlemslande det skal vi gøre op med vi

kunne handle og levere konkrete resultater djævlen ligger i detaljen for det er jo nemt nok at sige at eu skal være stærkt slankt og effektivt men hvordan skal vi så gøre

mig starte med at understrege at vi i vores bestræbelser på at forbedre eu ikke må tage fokus fra de konkrete resultater vi skal som sagt have et effektivt eu

nogle af de udfordringer vi i dag ser i europa derfor er der en række ting som eu ikke skal bruge tid og energi på

enkelt element eller to i traktaterne

fjerne et afsnit der flytte et komma fjerne en kompetence eller tilføje en ny men det er ikke den vej som regeringen vil traktatændringer tager lang tid og selv om vi skulle nå frem til et resultat

det kræve godkendelse i alle medlemslandene inklusive i de lande

skulle afholdes en folkeafstemning

vil det tage en masse kræfter fra det som egentlig betyder noget nemlig de løsninger vi skal finde på de udfordringer vi står over for lige nu

to gode tiltag som jeg finder

at kommissionens arbejdsprogram for to tusind og sytten kun indeholder en og tyve initiativer sammenlignet med de cirka en hundrede og tredive initiativer som den seneste kommission i gennemsnit fremsatte

hvis man er i tvivl om hvorvidt det har en betydning så kan man spørge kollegerne i europa parlamentet de kan mærke den voldsomme nedgang i af lovgivningsinitiativer

har man i to tusind og seksten implementeret et nyt tiltag i forbindelse med udarbejdelse af arbejdsprogrammet for to tusind og sytten helt konkret er de tre institutioner europa parlamentet rådet og kommissionen blevet enige om en fælleserklæring om hvorledes man vil prioritere arbejdet i to tusind og sytten på den måde

øverst i bunken dette tiltag er et af elementerne elementerne fra den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning fra april to tusind og seksten et andet

bedre reguleringsdagsorden herunder brugen af konsekvensanalyser så vi sikrer at konsekvenserne af den lovgivning som vi bliver enige om i eu er så belyste som overhovedet muligt det er også positivt og vil være med til at effektivisere samarbejdet men mere kan selvfølgelig gøres vi skal fortsat arbejde med at effektivisere eu også fremadrettet

fokus på hvad der konkret

er fokus på hvilke forslag det er der skal fremsættes eller hvilke regler der skal laves om for at nå et bestemt mål fokus skal være på det konkrete og ikke på de store luftige ideer effektivitet giver styrke

det eneste der kan bidrage til at sikre et stærkt eu det handler også om at vi skal gøre det bedre der hvor vi allerede gør

indre marked er et af de helt store resultater som vi i fællesskab har opnået men der er plads til forbedring det gælder særlig på det digitale område men også på energiområdet ifølge kommissionen kan et fuldt fungerende digitalt indre marked øge eus økonomi med mere end tre tusind milliard danske kroner årligt det er et område hvor vi skal være stærke i fællesskab vi skal også være stærke

eu har allerede frihandelsaftaler der er til stor gavn for danmark det gælder for eksempel frihandelsaftalen med sydkorea vores eksport steg fra tre

senest er der også indgået som vi også har

er behov for mere eu regulering af beskæftigelses og socialpolitikken

bedst nationalt skal eu bestemme hvordan virksomhederne skal sammensætte bestyrelserne i hvilket omfang skal eu detailregulere for så vidt angår pakkelevering på tværs af eu for eksempel i forbindelse med

at der bør foretages yderligere

også på områder som disse at folketinget har en rolle at spille i forbindelse med håndhævelsen af nærhedsprincippet en rolle som jeg håber at folketinget fortsat vil prioritere

et samarbejde med andre nationale parlamenter bidrage til at kommissionen altid kan forklare deres gøren og laden opsummerende synes jeg at vi skal bevare overblikket og vores fokus eu er en vigtig og afgørende garant for fred frihed og velstand og er det rette redskab til at håndtere en række af de udfordringer som vi står over for

inde på flere gange i talen er enige i meget få ønsker at danmark skal melde sig ud af eu men som med alle andre redskaber

redskabet bruges på rette vis et slankt et stærkt og et effektivt eu skal bruges til at løse de konkrete problemer der bedst løses i fællesskab det skal ikke bruges til at løse de problemer som medlemslandene selv kan løse

man ikke må tage mere på for mig at se

også meget godt at man hvis man går på mcdonalds fem gange om ugen

så siger jamen det kan jeg godt blive ved med men måske skulle man skrue ned og det er i virkeligheden det

ambitionen for regeringen men det ser ikke ud til at være ambitionen for regeringen

det forhold at vi jo har at gøre med et endog særdeles eu skeptisk parti som

parti som er trådt ind i regeringen så må jeg sige at jeg

ministeren leverede her var en anelse i den i den pauvre ende man kunne for eksempel starte med at spørge

altså retsforbeholdet blev jo forsøgt afskaffet i to tusind og femten

og statsministeren har vel allerede

har haft meget svært ved hvis

at skulle indtage en ny rolle i eu sammenhæng hvor han ikke har så meget indflydelse som man havde da han var finansminister han føler måske også her et behov for at

skal afskaffes så da forsvarsministeren var finansminister varslede han også

et kommende opgør med forbeholdet over for euroen

helt går i retning af et slankere samarbejde

den retorik som ellers er blevet lagt for dagen fra liberal

sagde herre rasmus jarlov til information at

konservative er mere skeptiske over for eu end vi nogen sinde har været man vil helt sikkert se at vi på en lang række emner vil være mindre tilhængere af eu og liberal alliance tilkendegav at man ville se en helt ny eu politik

det var sådan at liberal alliance trådte ind i regeringen og der må jeg bare sige at det

britiske udmeldelse af eu burde have gjort det rimelig klart for kommissionen og eu begejstrede medlemslande og den danske regering at der er relativt stor skepsis over for projektet

den seneste eu barometerundersøgelse

man forandre systemet indefra og så må man tale om traktatændringer også selv om det

fremhævede tanken om en social union som noget der

ganske mistrøstigt og noget som regeringen var imod det er jo et synspunkt som vi bestemt deler fra dansk

i morgen når der skal laves en sluterklæring i forbindelse med det topmøde der fejrer

men jeg må dog sige at der trods alt

fem perspektiver for et fremtidigt europa hvoraf

i hvert fald et måske endda to indeholder mindre eu

når man så går i de mere formalistiske detaljer

se hvad det er som kommissionsformanden helst så udtaget der er jo ikke ret meget der kan lade sig gøre hvis det er sådan

i virkeligheden også meget betegnende for den måde man undertiden agerer på i eu summa summarum

er en lille smule ked af

synes det var lidt pauvert jeg synes vi godt kunne have ønsket en slankekur og ikke bare at

ikke så meget slankekur over det her i hvert fald ikke

set fra dansk folkepartis side side men jeg skal altså alligevel på den baggrund og på dansk

vegne fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at regeringen i sit regeringsgrundlag har bedyret at ville arbejde for et slankere eu kommissionsformand

claude juncker fremlagde den første marts to tusind og sytten en hvidbog indeholdende fem scenarier for europas fremtid med henblik på at nå til en konklusion herom i forbindelse med eus topmøde i december folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til at arbejde for at eu gradvis skifter fokus tilbage mod det indre marked

for det blev til en lang debat om krig krig og fred og alt muligt andet en uvæsentlig debat men ikke desto mindre

at svare på hvor jeg og socialdemokratiet muligvis kan se områder hvor man vil slanke

at hele den der debat om at slanke noget

om at vi skal være større på det store og mindre på det mindre

enormt overfladisk og med med meget meget lidt

områder jeg tidligere listede op i min

ordførertale for alle dem der var til stede i salen

områder hvor jeg grundlæggende ser at eu skal tage sig af nogle problemer som vi er fælles om på det europæiske kontinent det gælder

være fælles om at skabe en ordentlig politik så vi undgår at store virksomheder og formuende enkeltpersoner kan placere deres overskud i skattely

udvidet selskabsskattebasen

det skadelige ræs mod bunden

medlemsstaternes selskabsskatter og selskabsafgifter kræver det også

det kræver også mere fælles regulering når det handler om at begrænse alle de potentielle skadevirkninger

banker og investeringsselskaber kan lave ligesom man gjorde op til to tusind og otte hvor er det så vi ikke skal samarbejde mere

når det handler om at indrette vores respektive velfærdsmodeller

for socialdemokratiet at der er

respekt landene imellem og i systemet

i kommissionen og blandt dens embedsmænd for at

brug for mere fælles regulering

indrette eu budgettet så man måske skalerer ned på landbrugsstøtte og

til gengæld at bruge noget af det måske samlet set mindre

de langsigtede tiltag der skal til for at mindske flygtninge og migrantstrømme mod europa af alle mulige indlysende årsager

forespørgsel han har indkaldt til ellers uddyber

så skal jeg her til allersidst oplæse et

en række partier der er gået sammen om det er stillet af socialdemokratiet venstre liberal alliance konservative alternativet sf og de radikale

folketinget noterer sig at europa i disse år står over for en række udfordringer af grænseoverskridende karakter der kræver fælles handling migration kontrollen med de ydre grænser terrorbekæmpelse vækst og beskæftigelse ordnede og gode forhold på arbejdsmarkedet klima og miljø samt håndtering af konflikterne i eus nærområde de mange udfordringer har skabt grobund for en debat i hele europa om det europæiske samarbejde folketinget finder at europas udfordringer ikke kan løses uden et stærkt og forpligtende internationalt samarbejde hvilket bedst foregår gennem eu folketinget noterer sig at eu allerede har bidraget til at finde løsninger på udfordringerne og leveret mange positive resultater men at mere skal gøres folketinget finder derfor at der er behov for et europa med fokus på at levere konkrete resultater på de grænseoverskridende udfordringer til gavn for borgerne og virksomhederne

folketinget noterer sig at regeringen vil arbejde aktivt for at fremme denne dagsorden

den ambition som regeringen har om at vi ikke skal til at diskutere institutioner

ikke det er det forkerte at gøre men der siger herre henrik sass larsen

parlamentet og kommissionen er valgt for fem år ad gangen og så er der et ministerråd med otte og tyve forskellige lande hvor ministrene udskiftes hele tiden det går ikke det må simpelthen stoppe man er nødt til at kigge på balancen i hele det europæiske projekt for at få det til at gå i takt med hvad befolkningerne vil være med til

socialdemokratiet se på institutionerne

et færdigt oplæg til ordføreren hvor han kan læse præcis hvordan vi gerne vil indrette institutionerne anderledes men hvis jeg skal dele et par tanker med ordføreren

problem at eu samarbejdet har fungeret ud fra den målsætning

at det skulle være stadig snævrere og man har haft en domstol der har tolket alle afgørelser i den

problem at kommissionen har så meget initiativret og

magt i den forbindelse som den nu engang har hvordan man præcis kan indrette det anderledes har jeg ikke et færdigt svar til ordføreren på men jeg ligger

nogle andre ord i henrik sass larsens

kritik og jeg mener også det er en vigtig erkendelse for alle hvilket jo efterhånden også er blevet etableret blandt andet også af wolfgang schäuble i dag i financial

at vi bevæger os i forskellige hastigheder

thomsen vil ikke udelukke at traktatændringer er en nødvendighed for at få

til at gå i den rigtige retning det mener vi også i dansk folkeparti det kunne jeg måske have en idé om at der var andre partier i folketingssalen der

et flertal så jeg synes da vi skulle sætte os sammen

dansk folkeparti og finde ud af om vi

en ambition om traktatændringer der grundlæggende tilbageruller magt til nationalstaterne hvad siger

direkte ændringer af traktaterne men det ville kræve en præcisering af traktaterne

gennem en protokol om vi kan blive enige om hvad de ændringer så skal indebære må tiden vise men at diskutere det i den her tid at

vi glæder os over at flere og flere partier støtter det europæiske projekt og hvis vi ikke havde eu

måtte vi ganske enkelt skynde os at opfinde det alle medlemsstater vinder på det europæiske samarbejde nogle blandt andet danmark mere end andre men alle vinder lad mig nævne en helt kontant fordel nemlig det indre marked som har været helt afgørende for danske virksomheders succes og som samlet set har givet danmark en økonomisk gevinst på hundrede milliard kroner om året vores bnp er hele fem procent større end det ellers ville have været og det svarer for et lo ægtepar i ejerbolig til en direkte økonomisk gevinst på

frihed og frihandel og i weekenden fejer vi tres året for romtraktaten desværre er alt ikke perfekt og eu er i krise krisen har manifesteret sig i det begrædelige brexit vores venner i storbritannien vil ikke længere være med og frygten for en dominoeffekt hvor det ene land efter det andet kopierer briterne hvorefter eu falder fra hinanden er reel heldigvis ser det foreløbig ud til at der i stedet er tale om en omvendt dominoeffekt dominobrikkerne står stærkere end nogen sinde før

til eu vokser voldsomt i næsten alle medlemsstater ikke mindst i danmark det vil imidlertid være en stor fejl

sig tilbage med armene over kors

at man skal læse de nye formuleringer om eu samarbejdet i regeringsgrundlaget vi ønsker ikke mere eu vi ønsker ikke mindre eu

hen for primitivt at gøre spørgsmålet om eus fremtid til et spørgsmål om mere eller mindre eu mere eller mindre danmark

et stærkt slankt og effektivt eu og undskyld mig er det ikke sådan helt objektivt set bedre at være stærk slank og effektiv end at være slap småfed og sløv

som vi siger på udenlandsk big on big things small on small things vi skal respektere nærhedsprincippet og vi skal koncentrere os om de udfordringer som medlemslandene bedst kan løse i fællesskab de områder hvor et europæisk samarbejde skaber merværdi når

forudsætte en ændring af de traktatmæssige og institutionelle rammer

mener de ikke at det er muligt at reformere systemet uden en traktatændring det er efter venstres opfattelse en misforståelse lad mig stille det samme retoriske spørgsmål som jeg har stillet tidligere på et

eus fremtid

man forestille sig at vi styrkede det kommunale selvstyre uden at vi samtidig ændrede i den kommunale styrelseslov kan man forestille sig et slankere og mere effektivt dansk velfærdssamfund uden samtidig at ændre den danske grundlov ja selvfølgelig kan man det og på samme måde kan regeringen og andre ligesindede regeringer i europa også komme i mål

det handler for mig at se om vilje alliancedannelse og ikke mindst dialog mellem både de europæiske lande og institutioner det er min vurdering at der i eu generelt er en forståelse for at vi er nødt til at se på hvordan vi skal arbejde sammen fremover og der er set med danske briller allerede en fornuftig udvikling i gang eksempelvis indeholder kommissionens arbejdsprogram for to tusind og sytten en og tyve initiativer sammenlignet med de en hundrede og tredive initiativer som kommissionen i gennemsnit fremsatte i perioden to tusind og ni

miljø og klimaudfordringer og vi skal sikre fortsat vækst og velstand problemerne ville også eksistere uden eu de ville bare være større men det er naturligvis ingen undskyldning for ikke at arbejde

mindre jeg ved ikke om nogen sådan for alvor tror på at danmark

strikket en ceta aftale sammen

man vurderer vil give en stigning i eksporten på omkring

indgået tyrkietaftalen om nogen tror på at et europa med fælles standarder for varer ikke er mere attraktivt end et europa med otte og tyve forskellige standarder jeg gør ikke venstre gør ikke regeringen gør ikke

huske vi skal huske det store billede

kanelsnegle og krumme agurker som man jo så

bemærket altså fortsat fuldt lovligt kan købe i det lokale supermarked så at fordelene ved eu er langt større end ulemperne er der for mig at se slet ingen tvivl

man kan altid være sikker på at hvis man skal have

eu begejstring fra partiet venstre skal man bare spørge herre jan e jørgensen

der har været en ideologisk kamp i europa som vi ikke har vundet vi ville have et slankere men stærkere eu men vi har ikke fået et slankere

eu på den ufede måde det giver sig udslag i at

eu involverer sig alt for meget som i stedet burde løses på nationalt plan det er jeg fuldstændig enig med

i eu som fremover skal løses på nationalt plan sådan

vi godt kunne bruge flere politikere som som uffe

kenneth kristensen berth har været i gang med at

nogle centrale problemstillinger jeg tror ikke at man sådan kan tage hele områder

men man skal have en høj grad af selvdisciplin når man beslutter sig for at regulere inden for nogle områder

ægteskabslovgivning skal eu så gå ind og regulere de enkelte landes ægteskabslovgivning nej

er det måske meget fornuftigt at man har fælles regler for hvilket lands domstol der skal tage sig af skilsmissen afhængigt af hvor parterne bor og så videre så altså en en udpræget grad af selvdisciplin

områder men hvor man meget meget præcis går ind og kun regulerer der hvor det giver mening og hvor det skaber

mener i dag løses på eu plan som fremover skal løses på nationalt plan og det

som venstre gerne vil have at nationalstaterne fremover tager sig af det behøver ikke

at være ti eller tyve ting har også begrænset tid men

at der er uro omkring eu i grækenland og i frankrig der måske får en

skepsis i danmark hvad tror ordføreren er grunden til det her

de meningsmålinger der bliver lavet i de forskellige lande viser at opbakningen til eu

sådan at man så mener at alt det klubben foretager sig

man havde håbet jeg tror årsagerne er flere en af dem er at der har været en utilfredshed med at de store

ikke kommet løsninger på eksempelvis flygtninge

man har set at de ydre grænser har været hullede

at der ikke er blevet foretaget de registreringer og så videre af flygtninge og migranter som

så se at eu er blevet voldsomt meget bedre og ikke mindst

et rigtig godt eksempel på at man har været i stand til at lave politik som i den grad har virket det tror jeg er en af forklaringerne men der er mange og dem tillader tiden

arbejdskraftens frie bevægelighed eu domstolens helt utålelige aktivisme og social dumping altså de ting der betyder noget for den enkelte borger jeg tror det er det der er årsagen jeg tror at borgerne sagtens kunne acceptere at

bevare vores frihed og

sådan er det ligesom et massivt flertal af af danskerne stemmer på eu positive partier og et massivt flertal af danskerne i meningsmåling efter meningsmåling bakker op om det europæiske projekt

og jeg tror at det blandt andet skyldes at der har været for meget fokus på dem der er kommet hertil og for lidt fokus på alle

der er jo stort set lige så mange danskere der rejser til andre eu lande for at arbejde og studere

har der nok også været for stort fokus på nogle af de negative sider ved arbejdskraftens fri bevægelighed hvor man har glemt at fortælle at bundlinjen altså nettoresultatet altså

for lidt indre marked hvor hensynet til mennesker og miljø underlægges hensynet til store selskaber og erhvervsliv med andre ord er problemet med

ikke at der er for lidt frihandel og for lidt indre marked

at almindelige lønmodtageres vilkår og forhold sættes under pres af ræset mod bunden og social dumping som skabes af de nyliberale regler som man har indrettet det indre marked med problemet med eu er at frihandelsaftalen som man forsøger at få igennem med canada og usa forhandles bag lukkede døre og hvis de gennemføres vil de give de multinationale selskaber mulighed for at sagsøge danmark hvis vi her i folketinget eksempelvis skulle beslutte at forbedre forbrugerbeskyttelsen forbedre arbejdstagerbeskyttelsen eller forbedre miljøbeskyttelsen

danske domstole men ved nyoprettede

med andre ord lige præcis det indre marked og frihandel som er noget af det problematiske

undergraver vores folkestyre og indskrænker vores muligheder for at træffe demokratiske beslutninger her i folketinget jeg tror de fleste af os gerne vil slanke os og jeg mindes at jeg har haft det

men spørgsmålet er jo hvad man mener med en slankning af eu hvis man mener

at man vil have mere indre marked og dermed mere social dumping mere frihandel og dermed mere ræs mod bunden så støtter vi det selvfølgelig ikke

på ingen måde det samme som at enhedslisten ikke mener at eu bestemmer alt

at sige at når dansk folkeparti i

lige præcis det indre marked som skaber social dumping det er det indre marked som forhindrer

forbyde karburatorsprit i tatoveringsblæk som giver enormt mange mennesker sundhedsproblemer

indre marked som lægger pres på velfærd og det er det indre marked som har skabt en fri bevægelighed for

løntrykkeri med andre ord

en helt central del af de problemer som rigtig mange danskere står over for og det er der

er behov for ændringer eksempelvis i form af en social protokol så vi kan få sikret muligheden for

kræve overenskomstmæssige vilkår af udenlandske arbejdstagere og give fagbevægelsen det redskab som eu domstolen

eu har jo bredt sig ud over nogle områder som befolkningen var blevet lovet eu aldrig ville blande sig i altså vælgerne er blevet lovet at eu aldrig ville blande

i vores arbejdsmarked men det har eu så gjort og det er dybt problematisk og det er

fra de eu begejstrede partiers

lissabontraktaten eller når der er en folkeafstemning

i velfærd eller arbejdsmarked hvorefter det så

og man så kan kan se partierne acceptere det

folketinget og befolkningen

så hvis man med et slankere eu ønsker mere frihandel og mere indre marked

og den danske arbejdsmarkedsmodel jamen så har man fuld opbakning fra enhedslisten på den baggrund vil

som befolkningerne oplever i deres hverdag derfor opfordrer folketinget regeringen til at arbejde for at løse de helt akutte problemer ved blandt andet at arbejde for indførelse af en traktatfæstet social protokol som skal beskytte de sociale og kollektive rettigheder mod det indre markeds frie bevægelighed og som sikrer at mobile arbejdere arbejdere som minimum altid arbejder på de samme løn og arbejdsvilkår som gælder i værtslandet afvisning af frihandelsaftaler som ceta ttip og tisa der alene har til formål at

multinationale mere magt på bekostning af demokratiet arbejdstagerne og miljøet muligheden for at medlemsstater kan gå foran når det kommer til forbud imod hormonforstyrrende stoffer giftige stoffer i tatoveringsblæk med videre et opgør med eus udemokratiske struktur som fratager befolkningerne mulighed for at påvirke de beslutninger der har indflydelse på deres egen

supersocialistisk parti eller hvad vi skal kalde det som enhedslisten er imod

afskaffet men altså hvis nu enhedslisten kunne bestemme at vi meldte os ud af eu ud af det indre marked

er at man har indrettet det sådan at man sætter hensynet til

hensynet til mennesker og miljø over hensynet til

faktisk noget som er et kæmpestort problem for rigtig mange danskere og jeg tror at mange vil

hen ikke kan beslutte at forbyde her i folketinget på grund

det nu ligge jeg konstaterer at jeg ikke rigtig fik et svar på hvad man ønsker at sætte i stedet for det indre marked for jeg hørte altså

at man ikke ønsker det

tage et større hensyn til forbrugerne altså sådan at man

den her totale harmonisering som forhindrer lande i at gå foran men i stedet for

vi havde redegørelsesdebatten om eu

lands befolkning demokratisk vælger at gå en anden vej som vi

har set det i grækenland hvor venstrefløjen har vundet på at gøre op med sparepolitikken

til at gennemføre en forfejlet

det europæiske samarbejde

fuldstændig afgørende når

i rusland med det udenrigspolitiske nævn

på grund af den måde som landet har indrettet

kan flytte ind over grænsen eu har ændret sin struktur

består af ting der er lavet i snesevis af lande og som passerer hen over grænserne og bliver samlet

så kan økonomien simpelt hen ikke udvikle sig det der er briternes problemer og som

er at de kan falde ud af den moderne produktionsøkonomi hvis de ikke får nogle ordninger som

sådan vil eu altid blive nødt til at udvikle sig

hvis man vil udvikle sig fra en produktionsøkonomi til en vidensøkonomi bliver man også nødt til at få en hel masse

mere effektivt så hvis man

afmonterer dele af det europæiske samarbejde

være ret mange internationale spillere som kan lave regler som herre holger k nielsen var inde på

er eu stærkt nok til at lave regler og og det vil der ikke være så mange der kan men det der

er problemet med eu og som er udgangspunktet for

at eu skal være et stærkere slankere og mere effektivt eu

at eu også nogle gange er sin egen værste fjende

til ikke at være så godt vi kan en af de personer som

tilbøjelighed til at springe ud af vinduet og regne med at der dukker en løsning op

mere fornuftigt men man har altså fjernet de indre grænser uden at spekulere på den ydre grænse man har lavet en valuta uden at spekulere på at man ikke var en stat der har været en række problemer som

ikke er blevet løst og det skal vi selvfølgelig

der er nogle er nogle områder hvor samarbejdet fungerer uhensigtsmæssigt og hvor regeringen har sagt at den vil arbejde for

et stærkere slankere og mere effektivt eu pointen er bare at det gør man ikke ved

proklamationer ved at sige at man vil lave en traktatændring eller at man vil komme og ændre alting det gør man simpelt hen ved at have en rød tråd i tilgangen til alt hvad man laver i eu så det der ligger i at arbejde for et slankere

sådan fortolker jeg først og fremmest

det daglige arbejde med at gøre eu

der hjælper og derfor bakker vi selvfølgelig op om det

sin ordførertale altså

glimrende interview med herre henrik dahl i ræson for et par år siden hvor herre henrik

væsentligheden i at have en nationalstat og om behovet for solidaritet inden for en nationalstat som er vanskeligt at genskabe

et konglomerat som eu vel er og det er jo betragtninger er fuldstændig enig med herre henrik dahl i så siger herre henrik dahl noget om grænser grænser som jeg synes er ganske

interessant herre henrik dahl siger og nu læser jeg lige højt og det har været sådan en pinefuld proces hvor man så skulle sige at det med at det grænseløse

er fantastisk det viser sig jo ikke at være rigtigt det bygger på en forkert analyse af nationalstaten derfor er man nødt til at sige at vi skal selvfølgelig

grænser i europa men vi skal bare

til politisk legitimitet når det drejer sig om politik har vi jo knivskarpe grænser

de er fuldstændig nødvendige for at man kan opretholde legitimiteten af politiske beslutninger det kan der slet ikke være nogen tvivl om men vi skal jo også bare være opmærksomme på som jeg også sagde at det som eu har gjort er at eu har skabt mulighederne for moderne højeffektiv produktion

set heller ikke at vi er særlig uenige om så jeg vil gerne diskutere forskellige typer af grænser og selvfølgelig skal der være en ydre grænse som man virkelig det er altafgørende for at schengensamarbejdet kan fungere så så jeg opfordrer bare til at vi undgår nogle

altså at man bliver nødt til at have en grænse og at man bliver nødt til også

når de ikke fungerer i udlandet så jeg vil bare sige at

den herre henrik dahl der taler fra talerstolen er jo bundet af nogle andre konditioner

eu og måske uddybe noget af det jeg sagde før for os er det helt

eu fordi det er et samarbejde der fungerer faktisk er fuldstændig afgørende

selvfølgelig om om klimaudfordringerne først og fremmest det handler også

en række ting specielt med klima og miljødagsordenen ser vi eu som en helt

eu der rigtig tit er dem der driver

den globale udvikling på det her område fordi

vi heldigvis er nogle lande der er enige om at der

det gør jo ikke at jeg står og klapper af alt der kommer fra eu men det er det politiske indhold jeg er uenig

jo det som er op til vælgerne når de vælger europa parlamentet og de vælger de nationale parlamenter og dermed regeringerne det kan jeg så arbejde imod sammen med mine andre gode grønne og progressive kræfter på tværs af europa hvordan kan vi få en anden og stærkere grøn dagsorden

for alternativet meget om at se på på en demokratisering og

vi gerne ser at man ændrer på samspillet mellem institutionerne at man lægger initiativretten over til parlamentet som er demokratisk valgt frem for til kommissionen vi så også gerne at der var langt mere gennemsigtighed

eksempelvis ecofin osv fordi vi tror det er det der er med til

slankere større mindre stærkere svagere altså det handler om at gøre indholdet i

skal kæmpes af politikere i de nationale parlamenter

jeg fik herre rasmus nordqvist driste sig til at nævne ordet infrastruktur

en tredje chance for måske at kunne sige lidt mere end infrastruktur om hvad eu ikke skal tage

der er forskellige måder at det samarbejde kan være meget besluttende

og der kan være den helt enkle koordinering det

som åbenbart var meget fremmed at høre fra min mund kan jeg forstå

dejligt at have et parti i folketinget der er meget ærlig med sin eu begejstring

har der været mange andre partier her i folketingssalen som har tilkendegivet

partierne ikke rigtig finde ud af hvad den skepsis

rose alternativet for at melde klart

det har egentlig mest noget at gøre med den danske debat

det har været et omkvæd som jeg har hørt rigtig mange partier

meget forskellige hvis man var liberal

var det et slankere eu med fokus på det indre marked og det som virksomhederne har brug for hvis man spurgte en socialdemokrat

var det et slankere eu med fokus på ordnede

hvis man spurgte de konservative var der måske fokus på retsområdet lov og ret og så videre spurgte man os radikale

vi måske sige et eller andet med det grønne og så videre

en en slankekur hvis man bruger alle

vægt på forskellige områder afhængigt af politisk overbevisning

alle de input velkommen jeg har haft et anstrengt

trods de uenigheder

er selvfølgelig

uigennemsigtige bureaukrati som har eksisteret i eu

kommissionen allerede da den tiltrådte

ikke sikker på at det er noget man som borger rigtig lægger mærke til det må jeg sige jeg ved ikke om det er sådan man går ud og overbeviser den europæiske befolkning om at blive begejstret

jeg tror sådan set det mere har noget at gøre med de ydre omstændigheder som

eu er i en større sammenhæng

eu gror til i bureaukrati og derfor er det godt

at vi kan bruge ordet slanke bureaukratiet gennemgå unødvendig lovgivning trække lovinitiativer tilbage som alligevel er strandede eller sandet til til i

man siger at eu skal gøre noget ved det som virkelig optager borgerne tag bare et spørgsmål som migration det er jo virkelig noget som optager borgerne det ved jeg også optager dansk

det optager os men hvis

og en masse partier siger at det er

nogle af de områder hvor eu måske kunne gøre mest

mindst interesse i at afgive suverænitet

er udlændingeområdet jo et rigtig godt

der sidder sikkert politikere i lande rundtomkring i eu der synes at det er utidig indblanding

de skal holde nogle høje standarder

det kan afhænge af ideologi det kan også afhænge af hvor man kommer fra hvilken tradition og kultur det land har

den store slankekur rigtig svær fordi der nok vil være syv og tyve forskellige versioner af hvad den slankekur skal indeholde ligesom

x antal versioner her i folketinget

en vigtig debat hver gang og hver gang skal man selvfølgelig

hvorfor det her er et spørgsmål der hører hjemme på eu spor og ikke kun de nationale staters

fru zenia stampe når man nu tager de her fem perspektiver som juncker har stillet op for fremtidens eu frem mod en beslutning på decembertopmødet

det radikale venstre tænker hvis vi nu kunne få det som vi gerne vil have det i hvilken retning var vi så på vej hen

tænker jeg også på at partiet sidder i alde gruppen i øvrigt sammen med venstre det er så lidt af et paradoks som er den mest føderalistiske gruppe i

men at mange andre så sådan på

bilder vi os jo ikke ind at det er sådan det bliver altså at det bliver et stærkere eu bare derudad og

nok er mere tilbøjelige til at spille på det med et europa i flere hastigheder hvor der er nogle drivkræfter nogle lande der går sammen på forskellige områder og er drivkraft

hen imod vores mål som er et stærkere og mere dynamisk og ambitiøst samarbejde

end et stærkt europa hvor vi alle sammen skal gå i

vi tidligere har været ret skeptiske over for

jeg så jeg forstår jo også godt hvor det er fru zenia stampe vil hen med det her europa i flere hastigheder men hvor skal danmark så lægge sig i det

det sådan tilbage til den der tæt på kernen debat hvor vi ligger og kliner også op ad belgien og luxembourg

med et europa som kan bevæge sig fremad også selv om

fremprovokeret hele tanken om et europa i flere hastigheder fordi vi jo selv

logisk konsekvens af vores egen eu politik

ikke radikale venstres eu politik men dansk eu politik men det er klart stod til os skulle vi være med i kernen og sådan tror jeg i øvrigt også de fleste danskere

at vi skal være tæt tæt på kernen men men vi er også mere trygge ved at når vi så vælger ikke at være tæt på kernen

andre der tager ansvaret for at drive projektet frem for det tror vi på er rigtigt men nogle gange må vi så bare indse at det ikke er os der skal

enig med fru zenia stampe i hendes beskrivelse af hvordan forskellige politiske partier og retninger

nogle der var have al regulering væk så man får et indre marked

de britiske konservative vil det er jo deres våde drøm

andre der vil have mere regulering og

mindre indre marked fordi man mener at eu kan være et værn imod

som også skal styres så den debat er

unægtelig meget meget besværlig men vi

nødt til at erkende at der ikke

jeg må også indrømme at da jeg hørte det igen fra ledende eu folk efter brexit

jeg da godt nok hørt før

her og sandheden er jo at

meget nemmere sagt end gjort og derfor

bliver der heller ikke taget alvorligt fat på det så

starte et andet sted og diskutere hvad det er

og hvad vi så skal bruge af instrumenter for at få den regulering

meget optaget af eksempelvis det sociale område

en kæmpefordel for de europæiske borgere men men som i alle andre tilfælde skal markedet også reguleres med hensyn til sociale forhold for at undgå

for at undgå at man konkurrerer unfair på dårligt miljø

bliver taget større hensyn til mennesker miljø og sociale forhold

politiske kamp i allerhøjeste grad

derfor er det en vigtig erkendelse at det her

jo afspejler at eu er en politisk kampplads hvor forskellige interesser mødes

hvor vi før i tiden rev hovedet af hinanden sprættede maven op på hinanden så sidder vi nu i forhandlingslokalerne og diskuterer og forhandler kedelige ting

præcis deri det fredsskabende ligger at vi snakker sammen at vi forhandler med hinanden

tvivl om at europa i disse år står over for en række udfordringer af grænseoverskridende karakter vi ved alle hvad vi taler om det er migration det er manglende kontrol af eus ydre grænser det er terrorbekæmpelse manglende vækst og beskæftigelse og situationen i eus nærområder det er eksempler på grænseoverskridende problematikker som berører os alle sammen for det andet

fornemmer jeg også at der er en relativt bred enighed om at

skal løses så er der dog enighed om at det er svært at gøre det uden om et stærkt og forpligtende internationalt samarbejde og at eu

central rolle at spille også i den sammenhæng

enighed om at det der er behov for er at

konkrete resultater vi skal ikke spilde tid og kræfter på traktatændringer det

årevis at komme igennem med

skal vi fokusere på at levere resultater her og nu til gavn for enkelte borger og den enkelte virksomhed og det arbejde

at jeg bliver stadig mere mystificeret i forhold til det der budskab som

udenrigsministeren kom med da udenrigsministeren ikke var udenrigsminister om at liberal alliance skulle stå for en mere eu skeptisk politik end dansk folkeparti

liberal alliance jo som regeringsparti

en stribe andre stærkt eu begejstrede partier som alternativet og radikale venstre om et fælles

udenrigsministeren stadig væk mene at det parti udenrigsministeren repræsenterer er mere eu skeptisk end det parti jeg repræsenterer

vi har jo netop en debat nu om et slankere samarbejde fordi det er det vi ønsker vi ønsker at eu kommer tilbage til kernen kommer tilbage til et et samarbejde der handler om det indre marked og opgaver i snæver tilknytning til det indre marked i den her artikel som jeg har læst om

har udtalt sig siger udenrigsministeren faktisk også meget præcist at det er det som liberal alliance ønsker

centreret omkring det indre marked så umiddelbart ville

de grænseoverskridende udfordringer der er og det skal vi gøre til gavn for borgerne og virksomhederne

fortsætte med at fremme på den europæiske dagsorden jeg tror at det siden den udtalelse som der bliver henvist til at jeg kom med er blevet tydeligere måske også internt i df at det man egentlig ønsker

splittet eu ad og få nedlagt det danske medlemskab af eu og det er der

problemet er jo ikke de små ting der bliver nævnt problemet er jo at befolkningerne rundtom bakker ud fordi vi ikke vil gøre noget ved de ting der er store og

arbejdskraftens frie bevægelighed eu domstolens aktivisme og social dumping der betyder noget og det vil man ikke røre ved det er de områder hvor man kunne få befolkningen med

arbejder vi for at trække os ud af schengen vil have lov til at bevare og beskytte vores egne grænser

jeg sikker på at indstillingen til eu ville blive ganske anderledes i danmark og sikkert også i mange andre europæiske lande

der skal konkrete ting på bordet

det kommer bare ikke til at ske det er rene drømmerier som

konkrete områder at man skal levere i forhold til migration i forhold til kontrollen med de ydre grænser i forhold til terrorbekæmpelsen og i forhold til vækst og beskæftigelse og ordnede gode forhold

som vi peger på at der skal leveres på og det bliver der også i højere grad end

i den samme situation som vi gjorde for halvandet år siden hvor vi så folk vandre på motorvejene

der trods alt er kommet bedre styr på de ydre grænser det er da et fælles

har og det deler vi så også med dansk folkeparti det er da et eksempel på at man

på de opgaver som man måske tidligere tog for let på sådan at de nu bliver taget mere alvorligt det er da et godt tegn og det skal vi da sammen

til at det ender med en folkeafstemning i frankrig

det er de store ting som jeg har nævnt der betyder noget for den enkelte borger og det er skiftende regeringer fuldstændig resistente over for for de ting vil de ikke pille ved for det ødelægger jo ideologien det ødelægger ideologien og danske regeringer

den nye regering her også med en

det og bare fortsætter ad den samme kedsommelige vej synes jeg er dybt dybt skuffende det må

om den vandrende arbejdskraft og konsekvenserne af

jo konkret op der bliver lyttet til de konkrete kritikpunkter vi tager det med i regeringsarbejdet

vi diskuterer det med vores kolleger og så lykkes vi

i forhold til de ydre grænser som der rigtignok var grund til at kritisere at der

vi må kaste håndklædet i ringen og konstatere at vi ikke kan komme videre så

så være relevant at melde sig ud af

selvfølgelig skal man ikke kunne acceptere

man må vel også konstatere at der er meget stor forskel på hvad partierne her i folketinget egentlig mener

radikale venstre og alternativet kan se sig selv i

vedtagelse sammen med danmarks i hvert fald indtil i dag næstmest eu skeptiske parti nemlig liberal alliance i hvert fald ifølge partiet selv så må man jo konstatere at det er

se præcis hvad der ligger i det her med at

nogle håndfaste markeringer i forhold til ønsket om at tilbageføre magt til nationalstaterne vi havde også gerne set en fordomsfri debat omkring

det at medlemsstaterne naturligvis skal have grænser som herre henrik dahl jo også

vi i hvert fald om vi kommer der på et tidspunkt

jeg aldrig forholde mig til om et parti

var til stede eller ikke til stede her ved en debat i folketingssalen men jeg må trods alt alligevel

trist at det konservative folkeparti

i forbindelse med at man trådte ind i regeringen på aldrig at have været mere eu skeptisk end i dag har valgt

sige at man ikke kan være repræsenteret ved to debatter

at sikre at de også som et lille parti kunne være manøvredygtigt men

at alle regeringspartier havde været tilstede og havde taget del i den vigtige debat om

men jeg vil sige at jeg

og den har i hvert fald om ikke andet illustreret at der er

forestillinger om hvad det vil sige at have et slankere

over at der er nogle partier her i folketingssalen som ikke

det kan man ikke være tvivl om det er fuldtonet eu begejstring og det

respekt for det er lidt sværere med de der

efterhånden mange partier i folketinget som som fedter

gerne vil snakke om et slankere samarbejde men hvor det er uendelig svært

også selv om gruppeformænd måtte

til dagblade rundt omkring men tak for

eu samarbejdet skal samarbejde eller er det at snakke indhold altså det politiske

eller er det det politiske indhold som ordføreren er

eu og hvad det er vi ønsker fra eu så er det jo dels en institutionel reform altså en nedlæggelse af kommissionen eksempelvis en nedlæggelse af europa parlamentet og initiativret til

og når vi taler om det indholdsmæssige så er det også berørt vi ønsker

den ønsker vi genetableret vi ønsker arbejdskraftens frie bevægelighed afskaffet

sanere eu at man simpelt hen går igennem hvilke områder eu skal beskæftige sig med og hvilke områder

beskæftige sig med i virkeligheden det kompetencekatalog som anders fogh rasmussen talte om

så lang tid siden er det trods alt ikke

det er en slankere institution

lige pludselig her i anden omgang

skilt diskussionerne ad og snakkede politisk indhold

en meget vigtig diskussion omkring institutionernes formåen som jeg også selv var inde på hvordan skal de være bygget op men der er også hele den

politisk indhold vi putter ind i de institutioner om der er to tre eller eller halvanden

ikke ganske sikker på at vi opnåede

det som udgangspunkt ikke selv om jeg blev en lille smule forvirret af det herre rasmus nordqvist sagde

som en kritik af at jeg pegede på alternativet som et eu

bare lige være helt sikker på at det er er sådan

otte og halvfems har der været bred enighed i folketinget om at

er en prioritet i dansk udenrigspolitik på tværs af skiftende regeringer har vi holdt fast i at kampen mod straffrihed for de mest alvorlige internationale forbrydelser ikke kun er

en stærk international straffedomstol kan også være med til at sikre at potentielle gerningsmænd forstår at overgreb mod befolkningen indebærer en reel risiko for straf og at ofrene for forbrydelserne føler at deres lidelser anerkendes det hjælper til at konflikterne ikke blusser op igen vi lever ikke i en perfekt verden

er ikke en perfekt domstol men denne regering er ligesom tidligere regeringer overbevist om at

som institution fortjener vores helhjertede støtte senest har der blandt partierne her i folketinget været bred opbakning til at

jurisdiktion over de horrible forbrydelser

oplever i syrien det er dog som bekendt ikke sket på grund af russisk og kinesisk modstand i sikkerhedsrådet når regeringen i dag ikke kan støtte det fremsatte

handler det altså ikke om manglende opbakning til

vigtige arbejde og jeg ser som udgangspunkt med positive øjne på en fremtidig dansk ratifikation af kampalaændringerne årsagen til at vi ikke kan støtte beslutningsforslaget er at vi endnu ikke har det fuldt ud fornødne grundlag for entydigt at kunne melde ud at danmark

lad mig i det følgende redegøre for aggressionsforbrydelsen og forklare den proces som vi har sat

statutten blev vedtaget i nitten otte og halvfems var der flere der slog til lyd for

også skulle kunne retsforfølge aggression altså særlig grove brud på magtanvendelsesforbuddet det kunne man ikke opnå enighed om og icc

derfor i første omgang kun tage fat i de forbrydelser vi kender fra blandt

jugoslavientribunalet og rwandatribunalet det vil sige folkedrab krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden aggressionsforbrydelsen er i

statutten nævnt som en fjerde forbrydelse men det krævede yderligere arbejde blandt icc

i nullerne startede så en forhandlingsproces

og det resulterede i to tusind og ti i kampala i vedtagelsen af en definition af aggressionsforbrydelsen og tilknyttede regler om jurisdiktion det var vanskelige forhandlinger hvor særlig de permanente medlemmer af sikkerhedsrådet slog til lyd for at sager om aggressionsforbrydelser alene skulle kunne startes hvis sikkerhedsrådet havde givet grønt lys argumentet var at fn pagten giver sikkerhedsrådet det primære ansvar for international fred og sikkerhed og at den opgave kunne vanskeliggøres hvis

pludselig kom ind fra højre i en sag på rådets dagsorden andre lande var uenige og ønskede ikke sådanne begrænsninger fra dansk side var

i to tusind og ti en ung institution med begrænset global opbakning og mange svære sager

afrika der var ikke brug for en politisk krise om aggressionsforbrydelsen kompromiset i kampala endte ikke med sikkerhedsrådets kontrol over

jurisdiktion hvis et land der ikke er medlem af

altså ikke jurisdiktion over

aggressionshandlingen det er forskelligt fra andre

men nok nødvendigt for at vi fik et kompromis i kampala en anden del af kompromiset var en relativt høj tærskel for

hvad der udgør en aggressionsforbrydelse altså at der skal være tale om magtanvendelse der udgør en åbenlys overtrædelse af magtanvendelsesforbuddet det er en tærskel regeringen finder hensigtsmæssig fordi vi ved

dækker altså klare tilfælde af aggression som eksempelvis iraks invasion af kuwait i nitten halvfems men ikke tilfælde i gråzoner hvor der kan være forskellige rimelige fortolkninger af magtanvendelsesforbuddets udstrækning således må eksempelvis humanitære

antages at være undtaget som netop

to tusind og sytten skulle træffes en ny beslutning med støtte fra mindst to tredjedele

rent faktisk kan udøve jurisdiktion over aggressionsforbrydelsen denne iværksættelsesbeslutning forventes truffet i new york i december to tusind og sytten der er er i

regi etableret en proces hvor østrig skal lede icc

landenes konsultationer og dermed forberede beslutningen fra dansk side følger vi dette arbejde tæt også for at se om nogle lande ønsker substansændringer af kampalakompromiset eller om det bliver en relativt simpel beslutning om at sætte to tusind og ti beslutningen i værk vi følger

de lande som har samme sikkerhedspolitiske profil som danmark der er forskel på at ratificere aggressionsforbrydelsen

om man er san marino eller danmark jeg noterer mig at lande som tyskland nederlandene polen spanien og tjekkiet har ratificeret

ud over at følge den internationale udvikling i sagen har vi også nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af forsvarsministeriet justitsministeriet og udenrigsministeriet denne arbejdsgruppe barsler med en redegørelse der dels skal beskrive andre landes tilgang og den forventede beslutning

i december to tusind og sytten dels skal redegøre for om ratifikationen nødvendiggør ændringer af dansk ret

i givet fald være i straffeloven eller i en særlov hvilken grad af jurisdiktion skal danske domstole have jurisdiktion kun over handlinger på dansk territorium eller også hvis en aggressionsforbryder indfinder sig på dansk territorium uden i øvrigt at have forbindelse til danmark også her er det interessant at se på de andre lande der har ratificeret

hvordan de har løst sådanne spørgsmål om national implementering nogle ville måske have ønsket sig at regeringen havde handlet hurtigere i denne sag personligt mener jeg at det med danmarks

profil er vigtigt at vi har det bedst mulige grundlag for at vurdere dansk ratifikation samtidig med at vi værner om danmarks stærke og konsistente støtte til icc

at afklare afklare grundlaget for eventuel dansk ratifikation det er ikke en beslutning vi skal forcere det er en beslutning som kræver en ordentlig og redelig afdækning af de involverede hensyn og de konkrete behov i forhold til eventuel hjemlig implementering af en beslutning om ratifikation hen over foråret vil vi forhåbentlig have et mere fuldstændigt billede så der kan træffes en regeringsbeslutning om hvorvidt vi skal gå videre med at indhente samtykke her i tinget til ratifikation jeg er glad for at de fem partier der har

forslaget har spillet så klart ud som de har det giver et godt billede af folketingets holdning i arbejdsgruppens videre arbejde frem mod ratifikation en sidste bemærkning vil være til det forhold at

indeholder en mindre tilføjelse af visse typer krigsforbrydelser som nu også gøres strafbare i interne væbnede konflikter også ratifikation

indgår i den tværministerielle arbejdsgruppes redegørelse og ventes håndteret sammen med aggressionsforbrydelsen

jeg har også respekt for at der er en del tekniske vanskeligheder i det herunder hvordan det strafferetlige skal implementeres her i danmark i dansk straffelov og så videre det

forslag med en bemærkning om at det så skulle

efterfølgende men skidt være med det

om vi kan regne med at regeringen og

den her proces kommer i gang og vi

en form for procedure for hvordan folketinget kan blive involveret i de overvejelser regeringen måtte

udenrigsminister men lad os dog bare blive enige om

en fælles positiv holdning til at få det her

hvilke strafferetlige konsekvenser det har i forhold til vores egen lovgivning jeg er meget åben over for at se på på hvilken måde vi

det er ikke gået op for mig endnu hvad årsagen er til

sket noget om sagen bare er blevet glemt eller om

til ratificering jeg forstod så at der skal foregå et analysearbejde

til de strafferetlige konsekvenser

bare nysgerrig er det først noget der bliver sat i gang her og nu af vores nuværende udenrigsminister eller er det noget der har været i gang siden to tusind og tolv da de første lande ratificerer

jeg synes der er grund til når nu vi på foranledning af den tidligere udenrigsminister holger k nielsen

hvad indholdet af beslutningsforslaget

at svare på følgende spørgsmål skal den internationale

politiske og militære ledere som er ansvarlige for en ulovlig krig skal brug af kemiske våben og dum dum kugler

set stemme for beslutningsforslaget som det ligger hvis man så vil løfte det

kan man sige skal danmark insistere på

vi skal have et verdenssamfund som står på lov og ret og ikke på den stærkestes eller mest brutales ret

og håndhævet af den vestlige verden bliver draget i tvivl af selv samme

endelig kan man vel også sige skal danmark holde fast i at fred og retfærdighed blandt andet opnås ved at

opnås når når ofrene ydes retfærdighed hvis hvis man kan sige ja til det skal

støtte beslutningsforslaget det gjorde vi jo sådan set også som det blev påpeget

to tusind og ti da vi støttede ændringen af statutten for den internationale straffedomstol så den også kom til at omfatte militær aggression

så bare tid til at ratificere ændringerne så de også kan træde i kraft det blev også påpeget før at der er en række andre lande som har

medlemslande så derfor er det faktisk vigtigt

undre sig over at det ikke er sket ikke mindst på grund af det løbende engagement vi har i den internationale

det her beslutningsforslag pålægger regeringen at foretage den ratifikation

jeg er glad for at regeringen siger at det tager man positivt imod der er en række tekniske forhold som skal afklares

nu lægge til grund at der er sket det der har været så mange nedskæringer i udenrigsministeriet og der

som bærer det frem her og siger skulle

at få det klaret

i virkeligheden er sandheden om det her så bliver udenrigsministeren

selv været ude for og så har systemet pludselig en masse systemforklaringer på hvorfor man endelig ikke må stemme ja til et i øvrigt fornuftigt forslag og når man er ny minister

nogle ændringer i i straffeloven

til eller at der også er noget andet som er forfærdeligt hvis vi træffer

det er for farligt herre minister

til at lytte til sit system

så er der ikke det flertal som der i virkeligheden er for at gøre det som vi alle sammen bortset fra herre søren espersen godt ved er det rigtige at gøre

der kan vi så ikke nå hen og derfor synes jeg at det er godt hvis vi kan nå dertil

at tage andenbehandlingen af forslaget laver en beretning i udvalget sammen med regeringspartierne

står danmark klar til at tage sin del af ansvaret

fns sikkerhedsråd

først erklære mig enig med udenrigsministeren i at

en international straffedomstol som kunne holde fast ved at krigsforbrydelser folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden ville kunne straffes og at ofrene og de pårørende

håb om at retfærdigheden en dag ville

ske fyldest men det var vel aldrig meningen at

måde skulle erstatte fns sikkerhedsråd som det forum hvor krige mellem stater skulle pådømmes altså at en såkaldt ulovlig

retsforfølgelse af en stat

at regeringen ikke er specielt interesseret i at geråde sig

i den stribe af juridiske og statsretlige problemer der ville opstå hvis man besluttede sig til at tilslutte sig kampalaændringerne jeg tror ikke det vil være klogt at regeringen

opnå bare tanken om at

kunne varetægtsfængsle og føre retssag imod en krigsførende stat på samme måde som det sker i dag i forhold til enkeltpersoner som jo er udstyret med en sigtets rettigheder og efter alle juridiske regler konfronteres med personer som har været vidne til eventuelle krigsforbrydelser

umulig tanke og hvem skulle i øvrigt indkaldes som vidne

regeringsleder ja det må jo så hvis det skulle gå ordentligt til blive modparten altså den anden krigsførende stats regeringsleder det lyder smukt men tanken er umulig medmindre de to stater

til er sket i løbet af historien men ikke når det drejer sig om krigsførelse derfor er det vores opfattelse at man når det gælder krigeriske opgør mellem stater

sagen til en godt gennemarbejdet veletableret respekteret institution som fns

sikkerhedsråd med alle de fejl og mangler som sikkerhedsrådet

er de beslutninger der træffes i rådet af stort set alle verdens lande anerkendt som værende international lov det er med disse begrundelser at dansk folkeparti afviser

man at der bliver nedkaldt anklager om at den er politisk men vil ordføreren ikke give mig ret i at

den konstruktion der er lavet dog er indlagt nogle sikkerhedsventiler som gør at sikkerhedsrådet har betydelig indflydelse på

at begge de stridende parter er enige om det her sådan er det selvfølgelig i mange civilretlige ting

uden sammenligning i øvrigt haft sådan en sag for for den internationale domstol omkring grønland i i

tre og tredive hvor de to

var enige om det så er det let og så kan man gøre det men det er svært at forestille sig at begge parter i en krig

at sikkerhedsrådet kan henføre sager til domstolen det er nok det mindste problem men også at sikkerhedsrådet kan udskyde efterforskningen som finder sted på den måde synes jeg

åbne for at se på hvad det er men som det umiddelbart ligger synes jeg det virker som en umulig ting

godt tilføje at i det omfang sikkerhedsrådet så har besluttet eventuelt at henføre noget til til domstolen har sikkerhedsrådet jo allerede været enige specielt de fem permanente medlemmer der kan de i

beslutninger de vil som så bliver accepteret som international lov hvor man så ikke behøver en

er meget enige og venstre og regeringen er da også yderst bevidste om at danmark skal prioritere det her arbejde højt i

og derfor skal den internationale straffedomstol icc

naturligvis også have det rette mandat til at kunne behandle så alvorlige sager

kampala ugandas hovedstad i to tusind og ti omhandler aggressionsforbrydelser altså særlig grove brud på magtanvendelsesforbuddet samt

dum dum kugler karakteriseres som krigsforbrydelser og omfattes af

men i hvert fald lidt for hurtigt ude med dette forslag

ligesom en række andre lande ratificerer

det skal gøres ordentligt og på et tilstrækkelig oplyst grundlag derfor har regeringen nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe i regi af udenrigsministeriet justitsministeriet og

tilgang til ratifikation af kampalaændringerne og

redegøre for om en dansk ratifikation nødvendiggør ændringer i dansk ret

som peger på behovet for at komme videre ad den her vej og forhåbentlig siger at det her skal vi kunne

træde aktivt frem på når det næste handlingsskridt kommer

set bare høre om ordføreren på vegne af

positivt at søge sådan en formulering

domstolen skulle træde i kraft når tres lande havde ratificeret rom statutten som det hedder og det skete i

otte og halvfems har der jo været bred enighed i folketinget om at

arbejde og tilgang

med kampalaerklæringen indtil

som fik nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe fra forsvarsministeriet justitsministeriet og udenrigsministeriet hvorfor gjorde man det jamen det hænger jo sammen med at man var nødt til at indgå

hvordan skulle man forholde sig til

i spørgsmålet om aggressionsforbrydelser hvordan skulle man forholde sig til jurisdiktionen sådan nærmere

fn har jo også fastslået at stater har responsibility to protect hvis det er muligt at forhindre en situation som for eksempel

har en eller anden form for risiko i forhold til spørgsmålet om aggressionsforbrydelse så blev det så besluttet at

og sytten skulle laves en ny beslutning med støtte fra mindst

i stedet for at stemme for beslutningsforslaget er det altså en god idé at lade den her arbejdsgruppe som selvfølgelig godt

i den periode hvor det var partierne

gøre sit arbejde færdigt før regeringen beslutter sig for at ratificere altså hastværk er lastværk

den internationale retsorden det har man så ikke rykket på endnu og jeg må sige at

glad da jeg blev kontaktet af herre holger k

få ratificeret det her og man kan jo ikke

i to tusind og tolv og når vi kan se at der

sytten andre eu lande der har ratificeret så kan vi selvfølgelig også rykke derfor

jeg glad for den trods alt positive tone fra udenrigsministeren om at man

det er ikke hastværk at sige at vi jo skal være klar inden efteråret når det ligesom skal tages op igen så det burde være en god idé at have ratificeret så det er

tilhænger af krigsforbryderdomstolene der retsforfølger folk der begår

man ikke kan retsforfølge nogle af de krigsforbrydelser der foregår i øjeblikket eksempelvis i syrien fra assad regimets side så for mig er

en prik i den aktivistiske udenrigspolitik som jeg mener danmark skal føre men som udenrigsministeren gjorde rede for i sin tale

har vi endnu ikke det fulde nødvendige grundlag for at kunne melde ud at vi ratificerer kampalaændringerne en proces er sat i gang og vi følger og afventer den proces og beslutning der

for at se om der er substansændringer af kampalaændringerne men det piller ikke ved det faktum at vi også på sigt ønsker at kunne retsforfølge særlig grove brud på magtanvendelsesforbud vi afventer

den igangsatte proces som udenrigsministeren har redegjort for i sin tale og derfor kan

i gang med arbejdet med at forberede en ratifikation af kampalaændringerne man kan diskutere hvorfor det ikke er sket før jeg kan sige at det kan jeg heller ikke svare på men måske

som det ofte kan ske

man underskriver et kommuniké og så sker der andre ting i ministeriet blandt partierne

sådan lidt tilfældigt opmærksom på

hvor det gik op for mig

ligesindede lande som som holland tyskland

for en række andre lande

udfordret på sammenhængskraften det er jo tilfældet at der er forskellige lande der har truet med at melde sig ud

har været halvvejs med ikke været helt med men

er det udfordret den afrikanske union har en stor diskussion om man

skal melde sig ud det er udfordret og derfor

vigtigt at vi i hvert fald melder positivt ud

i to tusind og ti herre henrik dahl snakkede om nogle kompromiser der skulle laves men de blev jo lavet

kampalakonferencen det var dér man lavede de her kompromiser

at man kunne gå i gang med de undersøgelser osv

hvilket jo så også betød at der var enighed

det grundlag var der så en række lande der gik i gang med at ratificere de her de her ændringer og det er så det som vi forhåbentlig kan få færdiggjort fra dansk side efter

fuldstændig rigtigt det er det ikke og det afspejler

debatten i kampala i to tusind og ti

det er fuldstændig korrekt

det er bestemt ikke

affærer til juridiske problemstillinger

det at man har en straffedomstol der kan gå ind at straffe for krigsforbrydelser

skabe retfærdighed i nogle tilfælde ikke altid

der kan skabes retfærdighed men nok så vigtigt

en forebyggende effekt det har altid betydning hvis en eller anden diktator en eller anden

overvejer en eller anden form for aggression

for straffedomstolen samtidig med at der så også er

en kapacitet til at man går i gang med at undersøge

for at rejse en sag også det er jo særdeles ubehageligt

vil være anstændige mennesker i omverdenens

blive udsat for en strafferetlig undersøgelse

vigtigt at man får det her ratificeret og jeg tror faktisk at det har en

det kan dæmpe gemytterne hos nogle af de allerværste kumpaner som vi har med at gøre internationalt så tak for debatten

kan få lavet en beretning så folketinget

hjemmeside jeg skal øvrigt henvise til ugeplanen